jeg skal endvidere meddele at de af jacob jensen under nummer en og to opførte spørgsmål til finansministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra jacob jensen

disse spørgsmål overgår til skriftlig

hvis man foretager en korrektion for faldet i den gennemsnitlige arbejdstid er

beskæftigelsesstigningen på enogtredivetusind personer i den private sektor altså helt bogstaveligt er der kommet enogtredivetusind personer flere i arbejde i den private sektor med den samme gennemsnitlige arbejdstid som de øvrige beskæftigede i den private sektor

ikke og jeg vil gerne understrege

fyrretusind i den private sektor primært er deltidsjobs og studiejobs som

spørgeren påstår der er tale om en reel beskæftigelsesstigning jeg tror så spørgeren er undskyldt idet spørgeren refererer og genererer sit spørgsmål på baggrund af en artikel

en artikel af tredivete april to tusind og femten hvor der henvises til en undersøgelse for økonomi

der ifølge jyllands posten skulle tages til indtægt for at den stigende beskæftigelse i den private sektor primært er deltidsjob og studiejob det er imidlertid en misvisende udlægning af den pågældende undersøgelse det er sådan at økonomi og

alene har undersøgt beskæftigelsesstigningen fra fjerde kvartal to tusind og tolv til fjerde kvartal to tusind og tretten

anden periode nemlig perioden for anden kvartal to tusind og tretten til fjerde kvartal to tusind og

tager den pågældende undersøgelse jo slet ikke højde for udviklingen i to tusind og fjorten og det er jo netop det år hvor vi for alvor har set en fornyet fremgang i økonomien derfor giver undersøgelsen heller ikke noget retvisende billede af hele den beskæftigelsesstigning

kvartal to tusind og tretten til fjerde kvartal to tusind og fjorten

beder mig svare på om jeg er tilfreds med fyrretusind ekstra private arbejdspladser er svaret ja

på ethundrede og tredstusind fuldtidspersoner frem mod to tusind og tyve og det kan så vel at mærke ske samtidig med at vi prioriterer et rum

får så mange danskere ud på arbejdsmarkedet som overhovedet muligt jeg har netop læst den økonomiske redegørelse

der skriver regeringen jo netop selv

i høj grad unge studerende der er kommet i beskæftigelse i de private serviceerhverv gennem to tusind og tretten de arbejder generelt færre timer end andre hvilket afspejler at der er tale om

til ministerens svar og det ministeren startede med at sige var at de tal man havde korrigeret for var fra andet kvartal og tretten til fjerde kvartal og fjorten hvis ikke jeg hørte ministeren forkert

posten kan være misvisende jeg har ikke skrevet den jeg har ikke noget grundlag for at vurdere det men regeringens egen økonomiske redegørelse hæfter sig

ikke kun for det andet kvartal som ministeren omtalte

primært er studiejobs og deltidsjob der er skabt så

når man ser på regeringens eget citat fra den økonomiske redegørelse der altså omhandler hele

har lært her i dag i folketingssalen gå ud i den offentlige debat og meddele dem der har skrevet pågældende artikel i jyllands posten at det de har bragt på forsiden der er forkert og dermed at også de ordførerkommentarer der kom fra venstre i den forbindelse var forkerte

nye det er ikke nye data der bringes frem her

vores nabolande stadig væk har haft en markant lavere vækst i beskæftigelsen

kan finansministeren så ikke også fortælle lidt om

arbejdspladser der er kommet i den private sektor det er mange flere tusinde nye private arbejdspladser vi får i

holder kursen og at de kommentarer venstres

ordfører på det økonomiske område fik givet til

om forkerte tal og data på det

spørge igen nu har vi så snakket om om de her fyrretusind nye arbejdspladser vi

anerkender begge at der er behov for flere det går hurtigere i udlandet regeringen har i dag fremlagt en buket af vækstinitiativer

ens egen ordfører på området har kommenteret den pågældende nyhed forkert

har selv valgt at rejse denne debat at give et tilsagn om

er jo de enkelte politikredse der

og hvor resultaterne

man ikke har mere

jo skal være af hensyn til færdselssikkerheden at vi overhovedet har de her fotovogne som ikke er groet

have vi havde hellere set en anden form for

men det her med den enkelte politikreds kunne

fotovognene og kunne det have noget med regeringens finanspolitik at gøre for der står jo at de her fotovogne skal indbringe

er en ganske almindelig varevogn der holder der og det er fint nok

folk lettede foden fra speederen her handler det altså primært om at ligge på lur på nogle lige landeveje for at få de her fem hundrede og fem og halvfems million

henblik på at gavne statskassen jeg har en interesse i at vi har et effektivt sanktionssystem

vores færdselslovgivning sådan at der selvfølgelig er en straf hvis ikke man overholder de spilleregler der er og lige præcis i trafikken er spillereglerne vigtige for er man selv ukoncentreret og overholder man ikke selv reglerne

de unge ser frem til igennem lang tid og det er en festligholdelse af eksamensresultater og hinandens

var selvfølgelig dybt uenig i

hvis vi nåede frem til den konklusion at de unge ikke skulle køre studenterkørsel

derfor er der jo også fundet en løsning hvad angår i år rigspolitiet har meldt at man ikke vil udstede bøder

apparater i stedet for det der ville have kostet betydelig mere så vi har fundet en løsning og studenterne kan komme

så kom hele det her og har vel efterhånden antaget en eller anden karakter jeg

radius af halvtreds km jo normalt er undtaget

have regler for at folk også skal kunne hvile sig undervejs det er det der er baggrunden så er det jo altid sådan næsten at når der bliver lavet regler ikke mindst på europæisk plan har det en eller anden utilsigtet konsekvens et sted og det har det så blandt andet haft i

det er derfor det er løst både på den korte bane og i forhold til at man kan sætte et analogt apparat ind

kunne udmønte puljen og give centrene besked om

ministeriet har været i kontakt med frise som

frivilligcentres landsorganisation om udmøntningen af puljen og ministeriet har indledt

om i fællesskab at forsøge at undgå de samme

til næste år som bekendt har vi i fællesskab i satspuljekredsen ønsket at støtte det lokale frivillige arbejde rundtomkring i landet og blandt andet afsat varige midler i en pulje til drift af de lokale frivilligcentre

som vi har afsat til netop frivilligcentrene understøtter centrenes virke på en rigtig fornuftig måde samtidig

også gøre det klart at fordelingen af midlerne mellem centrene skal ske i overensstemmelse

derfor er frig puljen for to tusind og femten udmeldt i forbindelse med finanslovens vedtagelse i december to tusind og fjorten da de bevillingsmæssige regler betyder at

ingen udgifter kan afholdes uden hjemmel

det pågældende finansår for at imødekomme frivilligcentrenes behov for økonomisk sikkerhed allerede ved årets start udmeldte jeg puljen med en meget kort ansøgningsfrist og sagsbehandlingen af ansøgningerne ansøgningerne blev igangsat hurtigt herefter med en forventning om at puljen kunne udmøntes i februar to og femten dette

frivilligcentrenes medlemsorganisation sagsbehandlingen af ansøgningerne fra frivilligcentrene har desværre taget længere tid end forventet og puljen blev først

ikke rettidigt har indsendt det materiale som er nødvendigt for at kunne behandle deres ansøgninger det drejer sig blandt andet om utilstrækkelig dokumentation for kommunal medfinansiering og det skal man

og frivilligcentrene kunne få besked om støtte

været medvirkende til at forlænge sagsbehandlingen

hvilket er uheldigt i forhold til centrenes behov for budgetsikkerhed for året frise er blevet orienteret om den lange sagsbehandlingstid og om årsagerne hertil og og det er derfor også min forventning at udmøntningen

fået et relativt hurtigt svar i begyndelsen af det nye år så når man havde

en bekræftelse om kommunalt tilskud og støtte

give en økonomisk ramme hvor man også kunne have medarbejdere konkret er jeg bange for at

har været nødt til at opsige medarbejdere det var på den baggrund jeg tænkte

nu må vi hellere sætte fokus på sagen jeg glæder mig så over at

man har været i dialog med hovedorganisationen

dygtige nok til at søge det er også rart at vide for det betyder jo

forhale ansøgningsproceduren men kunne ministeren måske

fik lavet en endnu hurtigere procedure så medarbejdersikkerheden og den økonomiske ramme

været en del sager omkring det og det betyder selvfølgelig

meget klogere på processen men

jo fuldstændig enige i det er den virkelighed der er

der heller ikke bevilling til at sætte flere skilte op og

en videreførelse af ordningen forudsætter dermed en drøftelse i forligskredsen

for at drøfte om forsøgsordningen skal afsluttes forlænges eller gøres permanent

vil selvfølgelig komme et oplæg til at træffe

i transportministeriet og det

den evalueringsrapport som også er blevet oversendt til

udvalget på nuværende tidspunkt kan jeg oplyse

transportrelaterede spørgsmål

en turnus hvor man indkalder til forhandlinger og det regner

til efteråret jeg ser frem til de politiske

jeg vil bare minde ministeren om at evalueringsrapporten kom i november to tusind og tretten det er altså rigtig lang tid siden at man evaluerede den forsøgsordning der var

forligskredsmøde i den grønne forligskreds næste gang vi har den

er det her på dagsordenen og i den forbindelse vil

man kan nå at orientere sig om baggrunden for tingene men den

i den her sag blandt andet om gavnø osv

nu give et tilsagn om at venstre vil være med til

et spørgsmål om hvilke kriterier vi lægger

have nogle meningsfulde forhandlinger hvor man kan sætte en del projekter i gang og også kan behandle det her spørgsmål og det vil så ske til

vi forhandler og der kommer nogle penge i en pulje

fungeret i mange år der er det sådan at der er en turnus

man inviterer og forhandler og det vil så ske til efteråret og der er det også at i den her sag som blev sat i værk

næste gang vi mødes i forligskredsen kommer det her emne så på dagsordenen min holdning er at jeg er meget meget positiv over for det men det konkrete udspil til hvordan man kan forbedre ordningen

jeg vente med at komme med indtil vi er færdige

mig at venstre har sagt at de

sende relevant materiale og beslutningsoplæg til

været i dialog med flere turistattraktioner mit indtryk efter den dialog er at der efterspørges et smidigere og mere

det er så min politiske holdning at en

permanentliggørelse af ordningen skal være smidigere og mere gennemskuelig end den forsøgsordning vi har haft

i forligskredsen altså nummer 1 skal man fortsætte med det nummer 2 hvad har man af midler til det de penge det koster og nummer 3 hvordan skal

jeg politisk ser det men det faglige oplæg

fra ministeren og ministeriets side at man ikke følger op på den evaluering som ligger helt tilbage fra november to tusind og tretten og jeg forstår slet ikke at ministeren ikke vil indhente noget tid ved nu at få lavet en ordning

til at finansiere skiltene i virkeligheden allerede har snakket om hvilke kriterier der skal gælde for at man kan få skilte altså fem og halvfems procent af de adspurgte

synes at turisttavlerne generelt er en god idé så hvad er det ministeren er så tøvende over

ved næste forhandlingsrunde i den grønne forligskreds

mit bud er at det nok bliver videreført det tyder

videreføres forhåbentlig på en måde hvor vi tager ved lære af de input vi har fået i den ordning som ikke er smidig og gennemsigtig nok og som jo blev indført under den tidligere regering men jeg støttede den undervejs så jeg

man sådan partipolitisk skulle drille hinanden med men var

vi her i folketingssalen eller jeg som transportminister gik ind og sagde at

kender spørgeren er det slet heller ikke den glidebane man vil

de principper vi varetager det her efter

altså ikke ind vi er nødt til at sige at det er en ordning som skal være mere gennemskuelig

jo først lige blevet færdige med evalueringen og kriterierne tør jeg slet ikke selv at kommentere

de må være gemt inde bagved transportministeriet er jeg

hvornår var det meningen politikerne skulle på banen

politisk beslutning hvordan vi synes vores lands

til andre hvilke kriterier må politikerne være med til at beslutte her

i længere tid end os men jeg synes det er meget meget glimrende

så sent som for to tre uger siden fik jeg en ny henvendelse fra et andet sted i danmark end det der

at vi ikke sådan skal bilde hinanden eller befolkningen ind at det skal være en ordning hvor vi politikere skal bestemme du må få og du må ikke få

plads til et per afkørsel for eksempel så

der ved noget om turisme og nogle der ved noget om om vores nation og vores

og natur og det er jo præcis dem som sidder med det i dag jeg synes ordningen

frisket lidt mere op og lidt nemmere at forstå og gennemskue

gøre at lave en ordning hvor der er flere skilte jamen

rigspolitiet og andre har deres blå stempel

os i dag at de godt vil videreføre ordningen at det er glimrende det noterer jeg og det er sådan at

og det projekt i danmark vil de godt have med videre

og det her er i forvejen på dagsordenen til næste turnus og det

på kontoen før vi mødes og det gør vi en gang om året

skal vægtes noget særligt og det er åbenbart derfor ministeren så ikke vil svare mig på hvilke kriterier ministeren synes vil være være vigtige

det her med med turistskilte og sørge for at få kriterier og beslutningsgrundlag på plads

så sige og læse det her meget nøje igennem

det skal ikke være embedsmændene der bestemmer kriterierne

som vi kan finde ud af de andre ting men

sådan at vi politikere bestemmer hvilke turistattraktioner der så skal få og

jeg har sagt og det er med al respekt for spørgeren noget helt andet end det som spørgeren

til enhver tid opfylder danmarks behov for nationale og internationale trafikforbindelser ved at tilbyde den nødvendige kapacitet med hensyn til at afvikle

indebærer at jeg som transportminister for at tilgodese væsentlige samfundsmæssige eller overordnede trafikale hensyn

et begrundet pålæg om at gennemføre foranstaltninger der sikrer at lufthavnen kan opfylde den nødvendige kapacitet selskabet kan med rimelig frist pålægges at fremsende en redegørelse for hvordan selskabet agter at gennemføre den pålagte foranstaltning

trafikstyrelsen om at udarbejde en redegørelse for netop det altså konsekvenserne for ventetiden i sikkerhedskontrollen efter sammenlægningen af terminalerne næste trin jeg har mulighed for at pålægge lufthavnen at gennemføre foranstaltninger der sikrer kapacitet og endelig

pålægges at fremsende en redegørelse for hvordan de agter at gennemføre en pålagt foranstaltning sådan

selvfølgelig indbringes for domstolene hvis lufthavnen ønsker det

af de specielle bemærkninger til lovforslaget der

at både et pålæg om at gennemføre foranstaltninger og indsigelser skal begrundes og at myndighederne derfor bør være særlig opmærksom på forvaltningsrettens regler

vægt på at der er tale om et betydeligt indgreb i lufthavnens selvbestemmelsesret for det er jo et privat aktieselskab hvor staten er

og for bornholms vedkommende patienter oplever at man får en meget ringere service men minister vores lufthavn skal binde landet sammen vores lufthavn skal gøre det muligt at bo på bornholm og arbejde i københavn

og komme til behandling på rigshospitalet som er vores region og der hvor vi bliver behandlet vi kan ikke vente på trafikstyrelsen nu må ministeren altså gå aktivt ind i det

og sørge for at man tager en runde blandt alle de lufthavne som flyver ind til københavn således at vi kan få det her afdækket og få løst udfordringen er ministeren ikke enig

det

at man føler at servicen er blevet ringere i forhold til det man havde før vil ministeren ikke tage imod mit gode forslag og så tage en drøftelse med indenrigslufthavnene

bag indenrigslufthavnene er der som regel nogle pendlere og der er der som regel nogle nogle

man kan få nogle gode tanker og ideer fra således at

man kan få belyst problemstillingen hele vejen rundt og at det ikke

hvad er det for en tidsramme ministeren har sat op i forhold til hvor lang tid

at komme igennem lufthavnen og gennem sikkerhedstjekket det er jo det der er afgørende

og som har brug for at det her går rimelig smidigt

utrolig vigtigt at vi involverer de destinationer

til københavns lufthavn det kan man gøre enten ved at tage fat i den lokale borgmester eller tage fat i det selskab der flyver ind til københavn således at vi får alle gode argumenter alle indsigelsesmuligheder og alle de udfordringer som man står over

det der er målet med vores indenrigstrafik er at vi skal binde landet bedre sammen så minister lad være med kun at tage en tur med trafikstyrelsen men tag nu en tur med alle aktørerne

det er trafikstyrelsen som er myndighed

vejledninger og regler for at forhindre diskriminering af danskere og dansk kultur i offentlige institutioner beslutningsforslaget hviler på den præmis at der er behov for lovgivning for at modvirke at danske borgere og dansk kultur diskrimineres men den præmis er grundlæggende forkert dansk lovgivning sikrer allerede i dag borgere beskyttelse mod

religion og køn

samme tiltro til dansk kultur som jeg har men den danske kultur er stærk og den danske kultur er solidt forankret i det danske samfund og i de danske institutioner og i de demokratiske processer der er forbundet hermed endelig er beslutningsforslaget baseret på en forestilling om at offentlige institutioner og embedsmænd ikke kan forvalte dansk kultur og danske omgangsformer uden

folketingets indblanding og den tanke deler jeg på ingen måde

til beslutningsforslaget fremgår det at børn

de skal have frikadeller og flæskesteg serveret når de

i børnehave eller vuggestue og videre

må træffes beslutninger om at man fast markerer andre kulturers højtider som for eksempel den muslimske eidfest

for frikadeller og for fester i de danske børnehaver og det bliver jeg sådan set heller aldrig

der må ærlig talt også være grænser for hvad vi fra centralt hold skal blande os i her er vi på den forkerte side af grænsen statens opgave er ikke at detailstyre alt

gerne understrege at jeg synes det ville være underligt hvis det generelt blev besluttet at der ikke

serveres svinekød i de danske institutioner på samme måde vil jeg set også finde det lige så underligt hvis det blev besluttet at at der var bestemte typer kød der skulle serveres

så kan man godt erklære sig enig i eller uenig i lokaldemokratiets beslutninger men jeg har en grundlæggende tillid til at institutionerne selv kan tage hensyn til både de fleste og sådan set også til de få i den sammenhæng vil jeg gerne understrege at det er helt afgørende for mig at vi sikrer at der i vores samfund er plads til alle

diskrimineres jeg mener at vi sammen skal gøre vores bedste for at forme et samfund som skaber fællesskaber der samler frem for at adskille min opgave som minister er netop at styrke det folkelige fællesskab og ikke at begrænse det så er der spørgsmålet om de danske omgangsformer jeg har en grundlæggende tillid til at offentligt ansatte godt kan finde ud af at hilse respektfuldt på andre mennesker når de optræder i egenskab af deres embede samtidig vil jeg understrege at danmark ikke skal være et land hvor man på grund af misforstået hensyn dropper traditioner og symboler for ikke at støde nye medborgere vi skal holde fast i vores traditioner og vi skal holde fast i vores værdier

censoren der ikke ville give hånd til kvindelige studerende blev bragt for ligebehandlingsnævnet og

set også meget tilfreds med at ligebehandlingsnævnet fandt at nægtelsen af at give hånd til kvindelige studerende var omfattet af ligebehandlingslovens forbud mod chikane på grund af køn afgørelsen er fortsat uhyre vigtig og sender et meget stærkt signal om at vi i danmark har ligestilling mellem kønnene og at offentligt ansatte ikke må diskriminere kvinder eller mænd sammenfattende

jeg oplyse at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget dansk kultur og danske omgangsformer lever i bedste velgående uden detailstyring her fra folketinget den danske kultur baserer sig på de værdier der gælder her i landet og en central værdi er at vi ikke accepterer usaglig forskelsbehandling uagtet hvem der står bag og uanset hvem det går ud over

det forholder sig sådan at danske børn

rent faktisk oplever at det som de mener er en normal del af deres hverdag bliver tilsidesat skubbet væk for eksempel i en daginstitution der var jo

lang tid siden skrev en kronik i berlingske omhandlende nogle københavnske daginstitutioner i det her tilfælde på amager og nu læser jeg op fra den kronik

har skrevet og hvor han beskriver hvordan det er at gå rundt og undersøge hvilke daginstitutioner der

de rette til hans børn

kunne de tilbyde traditionel mad til danskere såvel som islamisk mad til muslimer i de tre andre

kunne de ikke tilbyde traditionel dansk mad som svinekød eller kød der ikke er halal slagtet

er præmissen for at gå der at man tillige fejrer en uges eidfest mener ministeren at det er i orden faren klagede så i øvrigt til den ansvarlige borgmester og borgmesteren sagde sådan er det bare mener ministeren at

hvor man rent faktisk kan være med til at ændre og bestemme den slags at kæmpe for den danske kultur er rent faktisk også at have en tillid til de offentligt ansatte som tager beslutninger ud fra deres hverdag som de er eksperter i

set heller ikke hvordan herre martin henriksen har tænkt sig det her skulle

at offentligt ansatte hilser pænt og respektfuldt

er en detailstyring uden lige og det skaber et bureaukrati uden lige og det er udtryk en mistillid til de danskere som hver dag går på arbejde

hen ikke rimeligt vi bør være enige om hvis ministeren mener det som ministeren siger

den lovgivning om eller præcisere de oplysninger i et svar til folketinget

som som forældre i det her land

lede efter en daginstitution til ens ens barn og så får man simpelt hen at vide at her serverer vi ikke traditionel

det må du bare finde dig i sådan

er det en del af forventningen

så er med til at fejre den muslimske fest eidfesten er det rimeligt det er da ikke rimeligt

det skal da være sådan at de højtider som de danske institutioner står fast på er de danske højtider

begivenhed som vender tilbage år efter år

ikke forstå hvis ministeren mener at det bare

var inde på nemlig at have tillid jeg synes det er vigtigere at have tillid til

hvor censoren ikke ville give hånd til en kvindelig studerende der har vi jo lige præcis ligebehandlingsnævnet og der var jeg også ude

meget meget tydeligt og meget meget utvetydigt tag nu den sag op i ligebehandlingsnævnet fordi det er lige præcis derfor vi har det vi har også andre instanser hvor man netop kan tage sager op hvis man føler sig diskrimineret men præmissen

er at vi skal detailregulere folks opførsel herindefra det synes jeg ikke er en farbar vej at gå

sig gøre heller ikke bare tæt på så det er et forslag som er fuldstændig unødvendigt fordi det handler om at have tillid til de mennesker der arbejder hver evig eneste dag som offentligt ansatte

tillid til de mennesker der arbejder ude på vores institutioner som ved hvor skoen trykker og som kan tage nogle beslutninger fordi det lige præcis

det tror jeg ikke nogen er imod kultur

min gamle lærer på handelshøjskolen fortalte altid at kultur er ligesom et løg der er flere lag det svært at nå ind til kernen og det udvikler sig

kultur skal være når man så dykker ned i beslutningsforslaget ser

at eksisterende aftaler om udelukkelse af svinekød og andre af den slags fødevarer annulleres offentligt ansatte forpligtes til

respektfuldt at give hånd og man må altså ikke træffe en beslutning i en børnehave eller en vuggestue om

år i træk at fejre andre højtider end dem

er nok ikke en stor overraskelse men venstre har ikke skiftet mening i forhold til vores stillingtagen sidste år vi mener fortsat det er enormt vigtigt at at værne om dansk kultur vi mener bare

dansk folkepartis beslutningsforslag er den rigtige måde at gøre det på

der henvises i beslutningsforslaget til en interessant kronik fra berlingske

stor interesse den handler om en borgers forargelse over at flere offentlige institutioner i hans lokalområde udelukker svinekød han kunne godt tænke så hans barn fik lov

kunne ikke få lov at bage kagemand og tage den med

i det vingummislik der var oven på en ung pige kan ikke få hamburgerryg med på

sin madpakke netop fordi man på institutionen har besluttet at svinekød ikke

god måde at håndtere kulturelle udfordringer og særhensyn på i daginstitutioner nej det gør vi heller ikke men vi mener ikke at vi herinde i folketinget skal sidde og detailregulere danskernes hverdag vi mener det er allervigtigst at beslutningskompetencen og beslutningerne lægges ned til de mennesker der arbejder med børn og har med nærdemokratiet at gøre hver eneste dag vi mener ikke det er op til folketinget at bestemme hvad der må spises i daginstitutioner vi mener ikke det er op til folketinget at afgøre om svinekød er det rigtige pålæg vi mener det er op til de mennesker der leder daginstitutioner vi mener det er op til de mennesker der sidder i vores lokaludvalg i vores byråd

om hvad der fungerer bedst heldigvis er danmark jo et demokratisk samfund hvor forældre kan engagere sig i deres lokale institutioner og i bestyrelser og der afgøre hvad de synes er bedst naturligvis har vi regler for ligebehandling og diskrimination ministeren henviste

sagen om den mandlige censor der nægtede at give den kvindelige studerende hånden det er fuldstændig uacceptabelt og derfor

at det var urimeligt og ulovligt på samme måde vil jeg opfordre alle de danskere der sidder og er utilfredse

og tage ansvar og give deres mening til kende og sikre at det de mener er vigtigt

den måde hvorpå deres institution bliver ledet på samme måde vil jeg opfordre de lokale politikere fra alle partier der sidder i byrådet og er med til at lede og fordele i forhold til institutionerne at engagere sig i ledelsen og stille krav om den

at gælde én specifik gruppe af fødevarer eller én specifik handlingsmåde kultur udvikler sig hele tiden vi har nogle traditioner og nogle bærende værdier som vi skal værne om og sikre men en af vores stærkeste værdier er netop også demokratiet engagementet den folkelige stillingtagen og på den baggrund mener jeg ikke at den rigtige måde at værne dansk kultur på er ved at gennemføre dansk folkepartis beslutningsforslag

og hvilke traditioner man skal fejre i den pågældende institution

hvor detailreguleringen er det vi sådan set

side er jo ikke at man går ind og forbyder noget det er at man ophæver nogle forbud

implementeret ude lokalt med baggrund i nogle religiøse regler nogle religiøse regler som gælder for alle dem i den pågældende

som ikke har den samme trosretning som dem der har den muslimske tro

hvis hvis ambitionen fra venstres side er at man ikke skal detailregulere danskernes hverdag

for institutionen at afgøre hvad der fungerer bedst i deres lokalområde det tror jeg hverken herre martin henriksen eller for den sags skyld herre ole hækkerup eller for den sags skyld formanden for folketinget

men der er nogle der ikke gør det godt nok og det kan vi godt tillade os at sige til dem venstre

at venstre synes der bliver taget for mange særhensyn altså i den kronik som en far skrev

det kan jeg godt forstå jeg synes det er meget mærkeligt at man kommer og vil melde sit barn ind i en institution og så får man at vide det kan du godt men

også være med til at fejre den muslimske eidfest

det det der skete faren klagede så til den ansvarlige borgmester venstres borgmester pia allerslev som afviste klagen og dybest set sagde at

til venstres borgmester i københavns kommune og forklare

mener jeg det er en god idé at man på en institution tvinger et stort flertal til at fejre en højtid mod dets vilje nej det mener jeg bestemt ikke men mener jeg så at det er en opgave for

de kommunalpolitikere der har ansvaret at træde til ja det mener jeg og derfor synes jeg ikke det giver mening for os som politikere i parlamentet folketinget at skulle lovgive i en ramme for hele landet og jeg har altså også svært ved at se hvordan det skal kunne effektueres i virkeligheden jeg har ualmindelig svært ved at forestille mig et madtilsyn der kontrollerer at det vi har bestemt her nu overholdes

forestille mig et højtidstilsyn der kontrollerer at institutioner ikke

uanset hvad vi ved om et menneskes baggrund

har valgt at leve med sin baggrund

er gennem historien de politiske religiøse eller ideologiske systemer som har skåret lige præcis alle mennesker

de er heldigvis alle sammen før eller siden endt på historiens

at vi er meget opmærksomme på som vores formand og statsminister i øvrigt

at de hensyn der tages til nogle borgere ikke sker på bekostning af andre borgere netop fordi ethvert menneske er unikt i sig selv den holdning der ligger bag forslaget kan vi derfor på mange måder godt dele men vi kan

der grundlæggende virker til at ville regulere madplaner i daginstitutioner håndtryksregler i eksamenssituationer og eidfejringer ender vi med fra folketingets side at regulere det som i dag besluttes lokalt vi skal ikke blande os i madplanen på plejehjemmet eller aktiviteterne i børnehaven der er gode kræfter rundtomkring i landet i de

institutioner der er mere kvalificeret til at tage de beslutninger ud fra

vi holder fast i det det med lokaldemokratiet er jo trods alt også en del af dansk kultur

hvordan offentligt ansatte hilser på hinanden det skyldes så en situation for nogle år siden hvor en censor ikke ville give hånd til de kvindelige studerende lad mig med det samme sige

slags opførsel eller adfærd tager jeg skarpt afstand fra simpelt hen fordi

netop ikke respekterer den enkelte studerende som unik i sig selv heldigvis var der så i den situation en kvindelig studerende der klagede og fik medhold af ligebehandlingsnævnet og erstatning socialdemokraterne er altså grundlæggende enige i at vi skal værne om danskernes kulturelle rettigheder vi mener grundlæggende at dansk kultur er stærk dansk lovgivning sikrer borgerne mod forskelsbehandling og diskrimination men det er ikke statens opgave at lovgive om madkultur

om man skal supplere dem med noget

en afgørelse det hjalp jo ikke så meget i

en fremragende løsning efter socialdemokraternes opfattelse

den sunde fornuft ude lokalt bliver sat ud af kraft

sådan mener vi faktisk det skal være jeg kan ikke se hvorfor

er blevet oplyst i et svar til folketinget at at hvis en læge med henvisning til sin religiøse overbevisning nægter at give hånd til en kvindelig patient så må han godt det

grotesk at det forholder sig sådan så jeg synes altså at socialdemokraterne

bare at udtrykke kritik over det der sker til rent

staten lave lovgivning om hvis vi tager nogle af de eksempler herre martin henriksen har fremhævet

at det jo ikke er os der har henlagt børnepasningen til den enkelte institution vi har henlagt opgaven til kommunerne som derefter har henlagt den til den enkelte institution og var det mig eller herre martin henriksen der sad med ansvaret

det da godt være at vi ville sige vi skal sørge for at der tages hensyn men det må ikke være nogen hensyn der går ud over andre

bare ikke på folketingets bord den opgave ligger i den respektive

fra sygehuset hvis

var fra dansk folkeparti eller af alle mulige andre grunde så mener jeg at vedkommende ville blive dømt

det handler om at respektere hvert enkelt menneske i sig selv og ikke alene forskelsbehandle

på det her område også hvis en sag blev indbragt for ligebehandlingsnævnet så

om at der er grænser for hvad staten skal blande sig i selvfølgelig er der

at nu skal man servere den slags mad i daginstitutionerne og

det er religiøse regler der bestemmer hvordan man gebærder sig hvad der

at man godt ude lokalt må beslutte at man tager et særhensyn til nogle bestemte børn eller elever for den sags skyld

lige pludselig ikke længere må spise det eller gøre det som de er vant til

staten begynder at detailregulere folks liv

skal bare ikke betyde at det rammer alle

ikke se hvorfor det skulle være så specielt vidtgående for folketinget at sige det faktisk mener

handler om omgangsformer i samfundet som vi ikke mener staten skal lovgive om og jeg tror at vi ville komme ud på en problematisk glidebane hvis det her samfund begyndte at lovgive om nogle af de ting

nye madkulturer nye omgangsformer hvordan passede det så i forhold til hvad vi havde lovgivet

have lovgivning mod diskrimination og så videre og er en der bliver forskelsbehandlet eller bliver diskrimineret skal man have mulighed for at gøre noget ved det netop for at sørge for at det her samfund grundlæggende respekterer at hver enkelt er unik i sig selv

i vores institutioner er vigtig ja det synes jeg

det er noget særligt dansk folkeparti synspunkt men oplever vi så at den danske kultur er truet i vores institutioner nej det gør jeg ikke og derfor synes jeg heller ikke vi skal lave regler

er det for mig en meget stærk dansk værdi

det gælder uanset om der er gris i frikadellerne eller ej vi skal holde fast i vores traditioner og værdier

vi skal selvfølgelig også have plads til at

man kan fejre højtider for andre kulturer ligesom ministeren siger at han ikke er minister for leverpostej eller fester i danske børnehaver

jeg altså heller ikke ordfører for frikadeller eller juletræsfester jeg mener ikke det er folketingets opgave jeg tror på at institutionerne er meget bedre til at finde ud af det end

vi er herinde på christiansborg det er faktisk også meget dansk vi skal sammen gøre vores til at vi her i danmark skaber fællesskaber som samler

i mine øjne er det en vigtig dansk værdi at vi ikke accepterer usaglig forskelsbehandling uanset hvem der står bag

om at man fast og flere år i træk markerer andre kulturers højtider sf mener at det ikke skal være statens opgave at detailstyre

disse beslutninger træffes bedst lokalt i kommunerne tæt på borgerne og de involverede institutioner de lokale behov vil nemlig altid være indbyrdes forskellige og derfor giver det bedst mening at det skal være

fastlægge deres madkultur og vi har fuld tiltro til at kommunerne kan leve op til den forventning jeg har fuld tiltro til at de institutioner og kommuner der har valgt at indgå aftaler om ikke at anvende svinekød og produkter

har gjort det med de bedste intentioner om ikke at gøre forskel på børnene og af praktiske og økonomiske årsager selvfølgelig ikke for at underminere dansk madkultur eller favorisere andre nationaliteters madkulturer den anden del af beslutningsforslaget handler om hvorvidt man skal give hånd det er ganske rigtigt at vi nogle steder i danmark har tradition for at hilse med håndtryk og jeg er personligt derfor enig med dansk folkeparti

en god skik og tegn på imødekommenhed at man giver hånd når man hilser jeg kommer også fra jylland i københavn har

er det mest mest kindkys og knus

som jyde haft nogle problemer med men

hvordan de skal hilse på hinanden og jeg synes bestemt ikke det skal være op til folketinget om folk skal hilse med hånden med knus eller med nik hvis nogen føler sig diskrimineret har vi jo som tilfældet var med den sag om håndtryk som forslagsstillerne henviser til i deres beslutningsforslag allerede en lovgivning som sikrer borgerne mod diskrimination og forskelsbehandling sager herom kan rejses over for

og flere år i træk markerer andre kulturers højtider som for eksempel

at der er religionsfrihed i danmark det indebærer naturligvis at man må afholde lige præcis de religiøse og kulturelle højtider som man ønsker og så ofte man vil jeg ser intet problem i at man fast fejrer muslimsk eid hinduistisk pongal

hvis det er ønsket i de lokale fællesskaber

tre problemstillinger maden der serveres i offentlige institutioner som for eksempel vuggestuer og børnehaver offentligt ansattes måde at hilse på borgerne på og fejringen af religiøse højtider på skoler og daginstitutioner om alle tre forhold gælder

naturligvis vigtigt at børn tilbydes sund og velsmagende mad og at det sker i respekt for forældrenes religiøse overbevisning herunder hvis de er jøder eller muslimer og ikke spiser svinekød på grund af deres religion hvordan man løser det spørgsmål må efter enhedslistens opfattelse være et helt lokalt anliggende typisk er det institutionslederen og forældrebestyrelsen der sammen finder en løsning så alle børn og forældre føler sig velkommen i institutionen i visse tilfælde kan det være op til byrådet at

stilling til daginstitutionernes kostpolitik men det bør ikke være en sag for folketinget ud over de generelle krav jeg har beskrevet her spørgsmålet om hvordan offentligt ansatte hilser på borgerne blev aktuelt i sommeren to tusind og tretten da en censor på herning hf og

at han hverken ville give hånd til kvinder eller mænd da hans tro forbød ham at give hånd til kvinder en af de kvindelige eksaminander klagede til ligebehandlingsnævnet hun fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse da censor nægtede at give hånd var det chikane fastslog nævnet sagen er altså løst inden for rammerne af den gældende lov forslagsstillerne gør i bemærkningerne til forslaget meget ud af censorsagen fra herning det havde været redeligt at nævne at ligebehandlingsnævnet efter gældende lov har slået fast at det var uacceptabelt at censor ikke ønskede at give hånd til kvinder efter enhedslistens mening er der der

ikke brug for yderligere lovgivning om ansattes

hilse på det tredje element

handler om fejring af religiøse højtider på skoler og i daginstitutioner i enhedslisten ønsker vi ikke central regulering på dette område generelt har vi den opfattelse at integration må gå begge veje ud fra den betragtning at det er naturligt at børnene i en daginstitution eller på en skole lærer om hinandens højtider hovedpointen må imidlertid også her være at vi ikke i folketinget skal fastlægge

må eller skal være adventskrans på en gul stue eller om der også må fejres jødiske eller muslimske højtider den beslutning træffes bedst af pædagoger og forældrebestyrelser enhedslisten vil stemme nej

for nu at sige det mildt der er så tre

at det er beslutninger der træffes lokalt men det er selvfølgelig også vores udgangspunkt

langt de fleste steder finder praktiske løsninger på det

det andet spørgsmål handler om at man skal hilse respektfuldt på hinanden

at man skal hilse respektfuldt på hinanden

blandt andet fordi der er nogle der indtager diskriminerende synspunkter over for andre

der må påtales og gøres noget ved det kan der ikke herske nogen tvivl om

del af forslaget handler om at der

kulturers højtider

andre kulturer end hvis højtider det kunne man selvfølgelig overveje at stille som spørgsmål hvad nu hvis det er flertallet af

der har en bestemt religiøs opfattelse må man så ikke fejre

skræmmende hvis det skulle være sådan at et flertal af børn af en minoritetsreligion i en bestemt børnehave skulle forhindre at man

stadig væk kunne lave julegudstjenester til jul det ville da være specielt det er jo konsekvensen af det synspunkt må man gå ud fra

lokale løsninger vi tror på at den enkelte institution er i stand til i samarbejde med forældrekredsene at finde ud af hvad

skole og så videre

det kan der ikke være nogen tvivl om vi er stolte af vores land selv om vi selvfølgelig synes at det på mange måder kunne ledes bedre men det må vi jo klare forhåbentlig efter et folketingsvalg men lovgivning i disse spørgsmål

på baggrund af nogle religiøse regler har vedtaget at der for

er bestemte madvarer som alle så ikke må indtage er det specielt liberalt

ruller beslutningen tilbage de steder hvor man har sagt

at den censor som ikke ville give hånd til en kvindelig studerende i den sag som var i ligebehandlingsnævnet

vinket ind i stedet det betyder

givet det håndtryk så er det at mit modspørgsmål

står man så til en fyring efterfølgende i den offentlige sektor nej det mener vi jo ikke

gå ind og motivdefinere om det var fordi

havde sager i hånden og havde nogle papirer i favnen

jeg tror det bliver rigtig svært at indføre et sådant dekret om at alle skal give hånd i den offentlige sektor min pointe skal være at det er uhyggelig svært at sætte danske værdier på formel

styrke danske værdier gennem signallovgivning og det er

er sådan set at man træffer beslutninger

det jo også være forældrebestyrelserne i daginstitutioner som beslutter om der bliver spist svinekød eller ej det samme gælder jo på landets plejehjem og hvad betyder det egentlig

det bliver op til de lokale jamen det fordrer faktisk et aktivt medborgerskab og det synes jeg egentlig er positivt det betyder at så bliver man nødt til

at ens stemme bliver hørt nu

sådan en smule sukkerforskrækket kan jeg godt afsløre

daginstitution og der fik vi jo så at vide efterfølgende at vi ikke havde det udvidede hygiejnekursus det betød at vi hverken

man rent faktisk kan få en fejring ud af det

ja det betyder bare at så har jeg som forælder et ansvar for at

for at sikre sukkeret og den fynske brunsviger tilbage i daginstitutionerne sådan må det jo være og sådan er det jo også når det handler om svinekød

lulles ind i en forvisning om at staten nok skal træffe beslutningerne for os og at den ved hvad der er bedst for os

når nu vi ikke ønsker at være med til at lave symbollovgivning på det her betyder det så at vi synes at det her ikke er vigtigt nej

som dansk folkeparti rejser

og styrke de danske værdier som

obligatorisk at have kristendomskundskab

funderet på kristendommen med alt hvad det indebærer

sikre at man fortsat blive undervist i det og at

ikke skærer ned på det fag og så en time mere i kristendomskundskab om ugen

værdigrundlag end det vores generation herre martin

og min egen generation er udstyret med i dag og dermed ville vi stå stærkere på de holdninger og de beslutninger som skal træffes ude lokalt så på nuværende tidspunkt

kan vi ikke være med til at støtte det her beslutningsforslag men vi synes at emnet er vigtigt det må bare være reel lovgivning og ikke

grundlæggende om at sikre danskernes kulturelle rettigheder i danmark ved at gennemføre et stop for diskrimination af danskere og dansk kultur i offentlige institutioner og selv om der

at diskussionen handler meget om fødevarer så handler det jo også om om meget mere end det dybest set handler det jo om hvad det er der skal være styrende for vores institutioner i hvert fald for visse af vores institutioner og der mener vi

det skal være religiøse muslimske regler der

styrende for det det mener vi faktisk er alvorligt og

ville synes kunne være ret så ubehagelige hvis det her forslag blev vedtaget det gør

man pålægge regeringen at foretage de nødvendige ændringer så det ikke længere ville være muligt for institutioner at diskriminere danskere og dansk kultur som det foregår når for eksempel dansk madkultur og danske omgangsformer i forhold til at hilse på hinanden tilsidesættes for at tage hensyn til herboende udlændinges religiøse og kulturelle traditioner forslaget indebærer for det første at dansk mad med svinekød og ikkereligiøst kød skal tilbage i

institutioner og andre steder hvor det offentlige står for tilberedningen af mad til borgerne for

hvad angår udbragt mad til folkepensionister og jo det burde man kunne håndtere lokalt men nogle steder

det lokalt for det andet indebærer beslutningsforslaget at offentligt ansatte forpligtes til at hilse respektfuldt på andre mennesker når de optræder i egenskab af deres embede

forlange og jo det burde man også kunne håndtere lokalt men der er nogle steder hvor man ikke kan finde ud af at håndtere det lokalt

givet indtryk af at den pågældende censorsag er løst så er det jo ikke tilfældet

jeg forstår på de forskellige partier herinde at løsningen så skulle være at han skulle gå tilbage til at hilse respektfuldt på dem han nægtede at hilse respektfuldt på til at begynde med

er kommet ud af den afgørelse

på nogen overhovedet det kan man

en løsning men det mener vi i dansk folkeparti

for det tredje indebærer beslutningsforslaget at der ikke lokalt må træffes beslutning om at man fast og flere år

markerer andre kulturers højtider som for eksempel den muslimske eidfest men det kunne også være alt mulig andet det kinesiske nytår

man lokalt kan træffe beslutning om at tage en række hensyn til for eksempel indvandrere og efterkommere det åbner vores forslag jo

set op for men det må ikke betyde at der for eksempel indføres et generelt forbud mod bestemte fødevarer eller andre ting som så gælder alle

være sådan i den institution at man markerer de danske højtider og de danske traditioner som

at man også tager dansk kultur

traditioner til sig uanset hvad man så end tror på

det her beslutningsforslag har været fremme før

i kronikken beskriver han hvordan han var chokeret over i hvor høj grad islam var blevet en del af hverdagen i københavns daginstitutioner da han skulle vælge daginstitution til sin yngste søn han beskriver

kunne de tilbyde traditionel mad til danskere såvel som islamisk mad til muslimer i de tre andre kunne de ikke tilbyde traditionel dansk mad som svinekød eller kød der ikke er halalslagtet i den nyeste og flotteste af de fire institutioner som

er præmissen for at gå der at man tillige fejrer en uges eidfest jeg synes det er helt urimeligt at man stiller det krav over for en forælder som ønsker at melde sit barn ind i en daginstitution det er helt ude af proportioner og det kan man godt reagere på fra folketingets side og jeg undrer mig faktisk over der

over grænsen vi har det sådan

stoppet den her åbenlyse diskrimination af danskere og tilsidesættelse af dansk kultur

jo det der er tale om her dansk kultur er selvfølgelig mange ting men det er ikke alting der er nogle rammer som bevidst og ubevidst er blevet opstillet af flere generationer igennem tiden dansk kultur og traditionelle danske retter og produkter benyttes ved de danske kristne højtider og i hverdagen og det er kun helt naturligt at det er sådan danskerne skal ikke afskrive deres egen kultur og traditioner fordi der har været en indvandring til danmark tværtimod

bør nyankomne udlændinge tage den danske kultur til sig og gøre den til deres religiøse eksempel muslimske regler skal ikke diktere forholdene i danske offentlige

sige det rent ud nemlig maksimalprisen

så må sige sidestille andelsboligerne med ejerboligerne når det kommer til den pris

den pris for deres andele som køberne er villige til at betale

står tilbage med usælgelige andele hvis maksimalprisen er højere end markedsprisen eller at der handles med penge under bordet og hemmelige ventelister hvis maksimalprisen er lavere end markedsprisen

er det i min optik noget sludder og det viser tydeligt at venstre og konservative ikke har forstået hvad maksimalprisen er til for det vil jeg naturligvis gerne bruge min taletid til at forklare her i folketinget

for at genskabe trygheden og tilliden på andelsboligmarkedet i den grad har givet pote der er igen god vind på boligmarkedet og der kommer løbende meldinger om at liggetiderne for andelsboligerne er faldende

de i stigende grad sælges uden afslag vi

og har sikret et stabilt marked med nye regler om nøgleoplysninger

strammere krav til stiftelse af andelsboligforeninger den pris den enkelte andelshaver må tage for sin andel dækker over den pågældendes andel i foreningens samlede formue hertil kan man lægge de forbedringer som andelshaverne har foretaget i lejligheden og det er den pris

må tage for andelsboligen maksimalprisen betyder ikke at andelshaverne er bundet til at tage lige netop denne pris det er alene en regel der sikrer at prisen ikke kan sættes højere end hvad andelen i foreningens formue er og hvorfor nu det

det allervigtigste sikrer maksimalprisen at vi har en stor mellemgruppe af boliger særlig i vores store byer ja i københavn er det op mod tre fire og tredive procent af den samlede boligmasse

med almindelige indkomster kan bo i og få mulighed for at bo i en væsentlig ophævelse af maksimalprisen

prisstigninger på andelsboliger der er tale om gennemsnitlige prisstigninger

mellem halvtreds og halvfjerds procent ja vi har kørt den her model igennem dream modellen altså den model man bruger til at fastsætte den almindelige husleje på og vi har også været

vil det stige til op imod seks og tres procent

så må man konstatere at en ophævelse vil medføre så store prisstigninger at andelsboligen reelt ikke længere vil være den økonomisk overskuelige boligform der ligger mellem leje og ejerbolig som venstre og konservative påstår og som vi vel fortsat alle

nemlig for de andelshavere der står og skal sælge lige nu så vil vi stå tilbage med et langt dyrere andelsboligmarked det vil kun være interessant for de mennesker der har så mange penge at de lige så godt kan købe en ejerbolig

konsekvenser for det øvrige boligmarked afskaffelsen af maksimalprisen vil gøre det mere attraktivt for lejerne at etablere en andelsboligforening det vil betyde fald af udlejningsejendomme med private lejeboliger og en tilsvarende stigning

som et ønske om at afvikle den private udlejningssektor og der vil næppe være tvivl om at udlejersiden her ikke vil se passivt til hvis det bliver mere attraktivt for lejerne at købe og omdanne en ejendom til en andelsboligforening ligesom de naturligvis ikke vil forholde sig passivt

hvis de direkte bliver presset på det afkast de har af deres udlejningsejendomme i begge tilfælde må det forventes at udlejerne vil presse på for at øge afkastet af ejendommens primære drift det vil sige presse på for højere huslejer og eventuelt en hel huslejefastsættelse det ved vi jo at

højere grad ligner ejerlejligheden

tale om et øget udbud af boliger som handles på markedsvilkår dog under nogle forskellige forudsætninger den naturlige konsekvens af økonomisk ligestilling af andelsboliger med ejerboliger

fra forslagsstillernes side en skattemæssig ligestilling i forhold til betaling af ejendomsskat

ret mange andelshavere der vil være interesseret i den ligestilling

markedsgørelse som man kalder det af andelsboliger vil betyde et fald i priserne på ejerlejligheder specielt i områder med rigtig mange andelsboliger

ikke er tale om en form for omgåelse af det forbud vi har imod at opdele den ældre boligmasse i ejerlejligheder

jeg synes det lugter derhenad at venstre og konservative ønsker en total liberalisering af boligmarkedet man kan vel med god ret spørge

skal bo i vores større byer konservative og venstre stemte imod at vi kunne bruge planloven som redskab for at bygge flere almene boliger bruge et særligt redskab for at bygge nye almene boliger de steder hvor byggegrundene er for dyre og nu vil man så også gøre andelsboligerne til ejerlejligheder er det kun dem har råd der skal bo i større byer jeg synes naturligvis det er en ærlig sag jeg synes så bare at venstre og konservative skulle stå ved det i stedet for som i deres forslag at lade som om de vil

af det her vil være at vi lægger andelsboligformen i graven og formodentlig vil kort tid forsvinde fuldstændig

godt sige det så klart som jeg kan at det er min holdning at vi skal fastholde et varieret boligmarked

som et reelt og prisbilligt alternativ til ejerboliger en boligform der placerer sig lige midt imellem lejeboligen

lad mig derfor sige det så klart som jeg kan jeg og regeringen vil ikke være med til at fjerne maksimalprisen på andelsboligerne

de vil gøre det muligt

tvangsauktion med den begrundelse at pengeinstitutterne

her større sikkerhed gerne vil sænke renterne for andelsbolighaverne igen

jeg ved ikke hvor man har den her tese fra men vi har en rapport fra to tusind og ti

konkluderes at det ikke entydigt kan påvises at panthaveres usikkerhed om tvangsauktionsvilkårene påvirker deres villighed til at yde lån til køb af andelsboliger

mener at det har betydning for fastsættelse af renten i forhold til udlånsdelen om en andelsboligforening har bopælskrav i foreningens vedtægter eller ej

at indføre en pligt for foreninger til at anvende en ekstern revisor og det skal jo ses i lyset af at det er blevet påpeget

en ekstern eller en intern revisor tilknyttet eller ej efter de oplysninger jeg har er regnskabsvejledningen allerede meget anvendt blandt revisorer andelsboligforeninger og administrationsselskaber

ikke har en ekstern revisor tilknyttet men for de her mindre foreninger må det antages at incitamentet til som minimum at anvende regnskabsvejledningen vil være stort idet foreningen på den måde sikrer sig adgang til en del af de nøgleoplysninger der i to tusind og tretten blev indført krav om skal udleveres i forbindelse med en andelsbolighandel

større gennemsigtighed og dermed bidrage til et økonomisk solidt andelsboligmarked

vil naturligvis

hvis der skulle være et behov men jeg mener ikke der er et behov nu så den centrale del af forslaget som vi behandler i dag vil efter min og regeringens vurdering medføre at priserne på andelsboliger vil eksplodere andelsboligsektoren vil blive lagt i graven og på sigt forsvinde og sige det klart det ønsker regeringen ikke de øvrige elementer i forslaget

penge under bordet i forbindelse med handlerne menneskenes veje er jo uransagelige og da kyskhedsbæltet blev opfundet kom dirken også lige efter så vi ved jo at opfindsomheden er stor

skal samfundet altså gå ind og sige det her vil vi ikke acceptere der findes regler indført i to tusind og fem men noget tyder måske på

at de ikke virker godt nok kunne ministeren bidrage med

bordet når der handles andelsboliger

vil også godt sige at andelsboligforeningernes fællesrepræsentation også anser problemet for forsvindende lille

tror godt vi kan slå fast at indgrebet mod penge under bordet virker

på det her område

for i virkeligheden at slippe andelsboligen fri og gøre markedet langt mere liberalt at

oprettelse af venteliste

ikke afvise noget i dag herfra men sige at det virker som om de regler vi har nu virker og

at afskrække folk fra at tage imod de her penge under bordet vi har som sagt ikke noget kendskab

er hvis ministeren ikke kan se en anden forskel

at samtlige andelsboliger skal omdannes til ejerboliger til noget som helst for det angiver ikke noget i forhold til priser ministeren mener

med penge under bordet kan jeg forstå

under ministeransvar vil bekræfte at der ingen steder bliver betalt penge under bordet i forbindelse med andelskøb for det er jo et sted

der peger på endnu højere priser lad mig bare nævne at københavn by ifølge dream undersøgelsen

op på tre og halvfems procent i prisstigninger og københavns omegn firs procent så derfor har vi taget vores egne lidt mere konservative tal hvor vi har fastholdt at det er maksimalprisen set i forhold til den tekniske handelsværdi der gør at priserne vil stige så voldsomt

så så det er faktisk helt reelle tal

indikerer at det vil stige meget meget voldsomt

at venstre mener at der ikke skal bo almindelige mennesker i københavn

vil andelsboligformen blive lagt i graven det er åbenbart det venstre og konservative ønsker fred være med det her er der et klart skel i dansk politik

det jeg sagde er at de skærpede sanktioner fra to tusind og fem

fire måneder vil afskrække de fleste jeg sagde også der er noget der tyder på at indgrebet ikke virker

har kendskab til penge under bordet vi har ikke set nogen sager der i min tid

op inden jeg gik på talerstolen vi har ikke kendskab til en eneste sag der er kørt så derfor ser jeg frem til at venstre og konservative når de kommer på talerstolen kan dokumentere deres påstande for vi kan ikke se det nogen steder det der med at det skulle have været hele grundlaget for at ophæve hele andelsboligformen nemlig penge under bordet

det er er en sammenligning af andelsboliger

at en sammenligning der baserer sig på det her beslutningsforslag

forskellige beskatningsmuligheder dynamiske effekter og forskelle i finansieringsmuligheder

forskelle forskelle og

her kigger man på forskellen til ejerlejligheder det er korrekt

vores model i ministeriet tager afsæt i forskellen på det man kunne kalde maksimalpriserne og markedspriserne uanset hvad for en model

at priserne på andelsboliger vil eksplodere

det tror jeg da ikke at man kan forfægte så kan der ligge en

men begge undersøgelser viser uanset om man vælger det ene og måler

den tekniske handelsværdi og maksimalpriserne

på andelsboliger og kan ministeren bekræfte at vi ikke rokker ved det med beslutningsforslaget det var det ene det andet var kan ministeren bekræfte

det notat ministeren baserer sine udtalelser på selv

og så er det også min formodning

meget meget tæt op ad det som er priserne på ejerlejligheder

til en undersøgelse efter en eller anden dream model jeg ved ikke hvem der

det er vistnok ministeriets embedsmænd der har lavet den jeg ved i hvert fald hvornår den blev offentliggjort

berlingske tidende i går kan ministeren bekræfte at den undersøgelse ikke har været forelagt noget medlem her i folketing eller noget medlem af folketingets boligudvalg

hvert fald sige at hvis det kan bekræftes at det er en undersøgelse der ikke har været forelagt hverken boligudvalget eller folketinget på nogen måde så er det da under al kritik at vi skal have en diskussion der drejer sig om et dokument som ministeren og ministerens egne embedsmænd har

i øvrigt været en debat der har været i medierne derfor har jeg bedt mine embedsmænd om at undersøge

der er selvfølgelig nogle forudsætninger der er lagt ind vi har kørt det igennem to modeller og ikke en model

den tekniske handelsværdi og maksimalpriserne jeg ved det er lidt teknisk men herre preben bang henriksen kender jo boligmarkedet og forstår det sagtens og på begge modeller begge modeller ser det ud som om prisen på vores andelsboliger vil eksplodere og betyde at almindelige mennesker ikke får råd til at bo

nogen dream model jeg aner ikke hvilke forudsætninger der har været lagt ind i den undersøgelse jeg aner ikke om man har taget

en liberalisering her alt andet lige også vil betyde at flere får lyst til at etablere andelsboliger og at det dermed kan sænke priserne jeg synes det er utilfredsstillende at ministeren etablerer sin egen undersøgelse og så

blev venstres forslag fremsat den seksogtyvende marts det er en en halv måned siden

til det men det er et beslutningsforslag fremsat af oppositionen og det er den forskel

som der er nu har jeg været medlem i sytten år og og sådan var det også under den tidligere regering når vi fremsatte beslutningsforslag og sådan vil det også være

den præmis ned over beregningen

tilfælde forkert og i værste tilfælde er det at føre de mange mennesker bag lyset

forslag vil fordyre andelsmarkedet markant det er ikke bare usagligt det er også under niveau for den debat vi plejer at have i folketingssalen

kommer man ud i det frie marked som herre jakob engel schmidt som liberal jo er tilhænger af og så må man sammenligne med de priser der er på det frie marked

det helt relevant at sammenligne med priserne på ejerlejligheder hvis herre jakob engel schmidt mener noget andet

det ministeren i sin undersøgelse har gjort er politisk fordelagtigt

har givet ministeren en god mulighed for i forskellige medier at fremhæve det forfærdelige venstres forslag når jeg tillader mig at angribe ministeren skyldes det den usaglighed hvormed ministeren har gjort det man har sammenlignet en lejlighedstype en boligtype

det som er den tekniske handelsværdi og det som jo i virkeligheden er maksimalprisen og i begge undersøgelser

eksploderer priserne på andelsboliger i vores større byer og i københavn helt op til syv og halvfjerds procent så det er da en voldsom eksplosion og jeg håber at herre jakob engel

det og der sker nogle voldsomme prisstigninger som gør at det kan blive vanskeligt for nye at komme ind på boligmarkedet det kan være social og sundhedshjælperen pædagogmedhjælperen

at de her byer er for alle mennesker

fair nok hvis man ikke

er fastsat til godt halv pris af markedsprisen

i de boliger for tænke sig at få en bolig til halv pris

så der sker en udvælgelse og der må ministeren godt lige her over for mig erkende for det ved ministeren er rigtigt

almindelige mennesker der vinder

der har særlige ressourcer i forbindelse med at få

begrænset adgang og disse mennesker kan lige så vel som dem der kunne købe

de her sorte penge kontant i en kuvert

set en bankoverførsel og at

de mest velhavende som kan betale penge under bordet

sorte penge eller penge under bordet ved andelsbolighandler

er rådvilde fordi de har ledt efter en andelsbolig i halvandet år

hun blevet bedt om at betale et sted

for ministeren eller ved ministeren ikke hvad penge under bordet

vi har ikke kendskab til nogen sager og der er heller ikke noget der tyder på at det her indgreb ikke virker vi har ikke fået nogen meldinger om at der bliver betalt penge under bordet handles andelsboliger

kender til i stort omfang

man gerne vil løse det problem betyder at man lægger andelsboligerne i graven med det forslag som venstre er kommet med

med betydelige prisstigninger til følge

er et håbløst stort problem

kendte begrebet sorte penge se det har jeg hørt om især når der bliver handlet sorte grise og alt muligt ude på landet

vi kender det ikke i boligministeriet vi har ingen sager om det

man vil løse et problem som man ikke kan dokumentere eksisterer kom med dokumentation for påstanden fra venstre om at det er i over halvdelen af sagerne vi kender det i hvert fald ikke jeg ser frem til

jo kort sagt det resultatet af forslaget viser konkret foreslår venstre og konservative at markedsprisen for andelsboliger fjernes så andelsboligerne kan sælges til markedspris

det er et opgør med hele andelsboligtanken andelsboliger er og bør fortsat være et billigt alternativ til en ejerbolig med venstre og

de konservatives forslag vil prisen for andelsboliger stryge markant i vejret ministerens beregninger viser at prisen på landsplan i gennemsnit vil stige

socialdemokraterne ønsker i modsætning til venstre og de konservative

til at købe en andelsbolig i fremtiden og ikke mindst i byerne

er godt og vel hver tredje bolig en andelsbolig vi skal derfor bevare andelsboligerne så storbyerne ikke kun bliver for de mest velhavende fra socialdemokraternes side er vi meget optaget af at vores byer skal være til at bosætte sig i for alle der skal både være plads til de studerende pensionisterne børnefamilierne og borgerne med små og almindelige indkomster vi ønsker vi ønsker at alle samfundslag skal kunne bosætte sig i byer så både lærere sosu assistenter og arbejdsløse fortsat kan mødes nede i den lokale fakta og have børnene i samme folkeskole

skabe en større tryghed og en sammenhængskraft i samfundet det også derfor at vi nu giver kommunerne mulighed for at bestemme at til fem og tyve procent af boligerne i nye områder skal være almennyttige boliger

samtidig lån så de kan bygge almennyttige boliger på grunde der ellers ville være for dyre konsekvensen af venstre

en social opsplitning af byerne socialdemokraterne er store tilhængere af andelsboligtanken som vi vil værne om vi har derfor øget gennemsigtigheden i forbindelse med køb og salg af andelsboliger og vi sikrer et velfungerende andelsboligmarked med tryghed for de kommende købere vi har blandt andet indført risikomærkning af lån sat krav om nøgletal for foreningernes økonomi ved andelsbolighandel og skærpet kravene ved stiftelser af andelsboligforeninger det er initiativer initiativer vi har taget fordi vi ønsker et velfungerende andelsboligmarked og ikke mindst fordi vi vil bevare andelsboligerne som et billigt alternativ til ejerboliger så med de bemærkninger kan jeg derfor meddele at socialdemokraterne ikke støtter

vi er sikre

det er prisen der kommer til at bestemme hvem der kommer til at bo der

vil stige rigtig meget både i københavn aarhus og andre steder så derfor værner vi om andelsboligtanken

det er pengene der bestemmer det hele og det kommer de også til her derfor vil andelsboligprisen stige markant

selv sagt at de mener at det er noget med en halv og en hel million der bliver givet under bordet det siger bare sig selv at prisen vil stige gevaldigt hvis man ikke kan få en kvittering på at man har betalt nogle penge hvad kan der så ikke ske af prishop når nu

lovformeligt jeg er stensikker på at hvis priserne bliver givet fri så stiger de gevaldigt

i de store byer så vi ikke får en mangfoldighed i byerne

fastsættelse nemlig den offentlige vurdering siger at ni boliger tilsammen giver fjorten

sorte penge og returnering af sorte penge og lignende så det er

meget enkelt men ligesom ministeren

ordføreren jo en god og jordbunden mand og derfor vil jeg

marked og synes ordføreren egentlig at det er en ideel

for eksempel arbejder sort det

og smider det hele væk og siger jamen så slipper vi hestene løs og så kan alle arbejde sort

det samme vi gør her hvor vi siger jamen det er rigtigt at det godt kan være der er nogle der betaler penge under bordet

en lovgivning der gør op med og når vi

så lad os tage fat i det der er lavet en lovgivning i to tusind og fem så lad os se om den ikke er retningsgivende eller

sagde jeg hører ikke til de kredse der kan betale sorte penge

andre der ikke kan og hvis vi opretholder det system som vi har i dag opretholder vi altså også den forskel på

den enkelte andelsbolighaver så finder ud af hvem af de mange der gerne vil have

andelsbolighaveren så jeg må hellere tage dem der har den laveste indkomst

som står ude på gaden eller tænker den andelsbolighaver

nogle andre ting herunder for eksempel om der kunne gives en modydelse eller om det er en god ven eller om det er en søster eller om det

at det er pengene der betyder alt med hensyn om man har en bolig eller ikke har en bolig det er jo netop derfor jeg holder fast i at den andelstanke vi har og den måde som

boligmarked som stiger gevaldigt

boede i den andelsboligforening og så fik hun

hun har ikke et stort netværk og hun har heller ikke mange penge men her var der noget der passede sammen de mennesker som solgte den

var godt tilfredse med at de lige mødte den der flyttede ind

jo en god historie og de findes også derude det er ikke pengene der betyder alt det er heller ikke netværket selv

fremlagt er det jo de sorte penge der betyder alt i andelsboligforeningerne og den tanke

et rimeligt niveau jeg kan forstå

så svarer administratoren af den her andelsboligdebatside

kan sælger forlange et større beløb under bordet

her ting i dag er det sådan at det kun er

har pengene kontant som har mulighed for at købe de her andelsboliger

også derfor at man giver straf for at stjæle det er også derfor man giver straf for at køre for stærkt det er netop fordi vi skal det ulovlige til livs og det skal man også gøre

jeg kan se at der bliver diskuteret om

johansen og ministeren taler om her siger man at der ligger et estimat på ti procent og så siger man også

ikke har fået tilsendt det materiale som ministeren og jan johansen ønsker at debattere ud fra

kan forstå at ministeren kun har valgt at sende det til pressen

der også er plads til alle og grundtanken om hele andelsboligloven

have en mellemting mellem det at være ejer og lejer vi er meget enige i overskriften i forhold til et mere overskueligt andelsboligmarked

direktøren for andelsboligforeningernes fællesrepræsentation udtaler at det vil blive langt sværere at få en bolig i de større byer hvis forslaget om liberalisering af

bliver en realitet og at frie priser på andelsboliger vil få større konsekvenser både for de danskere der ikke tilhører den øverste lønklasse og for selve andelsboligens eksistens vi er

øge gennemsigtigheden på markedet men vi finder ikke at den her metode er den bedste men hvordan

øget gennemsigtighed på markedet kunne vi gøre

ved at man laver en database hvor man kan se

hvilke priser andelsboligerne bliver solgt til når man køber en andelsbolig

skal man jo kunne se prisen og det er også vigtigt at se boligafgiften boligafgiften bliver også i mange foreninger holdt kunstigt lav med lavt niveau for vedligeholdelse og afdragsfrie lån for salg af boliger samt rentetilpasningslån men vi ser positivt på det element at gøre erhvervsstyrelsens vejledning og skabelon for regnskab til en lovpligtig standard og det kan være med til at øge gennemsigtigheden på området og det har vi også tidligere tilkendegivet fakta er også at vi har set at der er udfordringer på

andelsboligforeninger heriblandt

erklæret konkurs ministeren mener i dag at vi har et gennemskueligt

og derfor finder vi at der er behov for at ministeren laver et overblik over

hvor man har flere aspekter med ikke blot i forhold til maksimalprisen

og markedsprisen men vi tænker også i forhold til fordele og ulemper ministeren har lavet et regnestykke på hvad det vil koste hvis man ser bort fra reglerne

kunne vi så læse i dag på forsiden af berlingske

ministeren mener at alle informationer

forklare hvorfor andelsboliger på nørrebro koster mere end dem på østerbro for der er det jo omvendt i forhold til den viden vi har fra ejerboligmarkedet

hvorfor en andelsbolig med høj finansiel risiko koster mere end

lav finansiel risiko

til at finde løsninger på området men vi mener ikke at markedet skal sættes frit

diskussion om penge under bordet i forhold til andelsboligforeninger har også tidligere været på banen det var allerede i to tusind og fire

debat kørte vi ønsker

ordføreren være med til at udelukke muligheden af

sammen med venstre konservative og liberal alliance kunne tælle til til halvfems i det her spørgsmål og så gennemføre en liberalisering eller er det her noget hvor i er helt faste i kødet og siger at det vil ikke ske med

skal kunne sælges til markedspris at bopælspligten skal fjernes og at erhvervsstyrelsens

skal gøres til lovpligtig standard vi er i

radikale venstre positivt indstillet over for

at afregulere boligmarkedet men omvendt er

måske ikke overbevist om at det lige er de her tre tiltag der skal til vi mener at at det forslag

ikke tager højde for hvordan ændringerne og her tænker

på det der er det mest vidtgående nemlig fjernelsen af maksimalprisen

vil påvirke boligmarkedet i sin helhed og vi mener at man er nødt til

der ligger jo i en ophævelse af

hvor vi gerne vil hen med andelsboligmarkedet mener vi er stor og kompleks og derfor er vi vi imod det her forslag vi har det også blandet med de to andre elementer i forslaget i forhold til ophævelse af bopælspligten med henblik på at juridiske personer kan accepteres som købere af andelsboliger hvis de har ydet lån til boligen vil vi sige at der allerede i dag er mulighed for at den enkelte andelsboligforening kan indsætte en bestemmelse i foreningens vedtægter

forslaget om at gøre erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning

er regnskabsvejledningen vist allerede meget anvendt blandt revisorer og andelsboligforeninger og administrationsselskaber ligesom der formentlig er relativt få foreninger der i dag ikke har en ekstern revisor tilknyttet for det andet

har regeringen for ikke så lang tid siden lavet nye regler om oplysningspligt og skærpet krav til stiftelse af andelsboligforeninger som trådte

formål at skabe større gennemsigtighed og dermed bidrage til at sikre et økonomisk solidt andelsboligmarked det vil vi gerne

om der er mere der kan eller skal gøres men vi har lidt svært ved

at det her forslag nu skulle være løsningen

skal jeg hilse fra den radikale ordfører og sige at

diskussion om andelsboligmarkedets fremtid

set også gerne være med til at drøfte om

vi kan afregulere andelsboligmarkedet

det forslag der ligger her fra venstre og konservative

gave til dem der tilfældigvis lige ejer eller lige har en andel

fordele og ulemper og effekter for andelsboligmarkedets fremtid

maksimalgrænsen uden at have taget en større diskussion om hvordan vi sikrer

det er et forslag som understreger at de to partier

magten efter folketingsvalget forslaget vil

som omtalt i medierne i dag at prisen på en andelslejlighed i københavn vil stige

vil blive ramt ministeriets beregninger viser at på landsplan kommer prisstigningerne til at ligge på mellem halvtreds og halvfjerds procent det er meget voldsomt det betyder at mange mennesker med små eller jævne indtægter ikke længere vil have råd til at købe en andelsbolig det gælder mange unge mennesker men det gælder for eksempel også fabriksarbejdere rengøringsassistenter sosu medarbejdere og så videre sådan en udvikling kan sf på ingen måde gå ind for og derfor stemmer sf

ikke efter høveder men efter hoveder det er noget af det der er værd

for økonomisk eller skattemæssig spekulation

er beboerstyret den er uden offentligt tilsyn eller styring det er en mellemform mellem lejerboligen og ejerboligen

en enkelt bor i i almen bolig så det er en boligform som vi synes

spekulationsfri indtil vko flertallet lukkede valuarer pengeinstitutter og ejendomsmæglere ind gennem sine liberaliseringstiltag andelsboligen er jo præget af høj brugerdeltagelse

det demokratiske fællesskab er noget nedtonet det er præget af bæredygtighed vedligeholdelse og modernisering det er ikke en boligform som forfalder og ligesådan

også tilgængelig fordi man har et maksimalprissystem venstre og konservative vil nu sætte andelskronen fri

trods af hvad de organiserede andelsboligejere ønsker det er helt tydeligt

på alle måder mener at man skal fastholde maksimalprisen

ikke første gang at venstre og konservative ikke medregner folkelige organisationer når de skal vurdere en ting

i en tid hvor man alvorligt taler om en boligboble i københavn og i aarhus og som en god ven sagde da jeg diskuterede forslaget med ham

et rigtigt boligbobleforslag

de gør det samtidig med at vel tyve procent af andelsboligerne er i alvorlig krise

på grund af liberaliseringerne i i nullerne når tusind mennesker flytter til københavn hver måned

stort set ikke bygges nyt er det vanvittigt at slippe andelskronen fri det siger sig selv der er nok erfaringer fra andre landes storbyer stockholm hvor prisen i går blev opgivet

halvfjerdstusind kroner per kvadratmeter london

boligudvalget har lige været i new york har venstre og konservative ikke lært noget af hvad der sker

noget indtryk jungleloven kan ikke løse boligproblemerne derfor har danmark siden nitten femten haft regulering

en kontrolminister kunne vi nok have brug for igen tror jeg

det er måske mere interessant at høre hvad dansk folkeparti siger

dansk folkepartis ordfører jo lige gentaget at

fritstille andelskronen det der er rigtig spændende er så om de er så faste i kødet at den holder ved

udarbejdelsen af et eventuelt borgerligt regeringsgrundlag det er vi straks mere usikre på

maksimalpriserne giver anledning til penge under bordet

hvis det viser sig at det er så almindeligt nu er det blevet nævnt helt op til halvdelen af handlerne

så må vi jo have gjort noget ved det hvis ellers beviset

en oplysningskampagne

at det faktisk er ulovligt at betale penge under bordet

at hvis nogle har betalt halvtredstusind kroner under bordet

de kan få halvtredstusind kroner tilbage så noget tyder altså på at der skal ske en stramning

at taletiden er ved at løbe ud men

en valgkamp og i enhedslisten vil vi gøre alt hvad vi kan for at afsløre de borgerliges planer om ikke bare at gøre andelsboliger lige så dyre som ejerlejligheder men også for at fjerne de planlovsændringer som sikrer almene

har gjort det på lejelovsområde så lad os se frem til at få lavet få lavet noget fornuftigt der jeg går ud fra at venstre også er med på

hvis man slipper en vare fri

vil der ske en markant prisstigning så

dansk folkeparti kan få ret meget mere information end at ministeren

derfor få tingene frem i lyset

lave en bevisbyrde for at det foregår når man nu ikke kender det i

et administrationsselskab fortæller at de har haft rigtig rigtig rigtig mange sager men kun haft én sag

er forekommet så vi glæder os til at se venstres

er ivrige i den her

i nogen som helst by i danmark fordi der er maksimalpris på andelsboliger

for at holde priserne nede på et niveau hvor folk med lavere indkomster kan få adgang til disse boliger

hvor man beslutter hvem der skal have tildelt disse attraktive boliger som er prissat ifølge ministeren helt

en udvælgelse sted af dem der ikke har så mange penge

ingen af tilhængerne af maksimalpriser der har dokumenteret eller bare sandsynliggjort heroppe på talerstolen

udvælgelse af folk til at bo i de attraktive billige boliger folk som har lave indkomster

der er intet der tyder på at det er det der sker

som er prisfastsat helt ned til halv pris ifølge ministeren

bedst til at få fat

dem med typisk lave indkomster der er bedst til at få fat i dette fantastiske gode en bolig til halv pris eller er det folk som har gode kontakter og som måske også har høje indkomster folk som

er egnede til at få fat i de ting de gerne vil have herunder en god indkomst og en god bolig er det måske i højere grad dem der i det her system får adgang til boligerne ikke en eneste tilhænger af maksimalpriser har heroppe fra talerstolen

nej det er sandelig ikke de ressourcestærke der vinder i det her system hvor man rationerer de billige boliger til dem der er i stand til at krabbe sig forrest i køen

så

mennesker adgang til boliger som er fastsat til en pris som er langt under markedsprisen er ikke opfyldt vi kender ikke til at den er opfyldt og det er ikke sandsynligt at den er opfyldt så for at få gennemsigtighed på det her marked sådan at de attraktive boliger ikke bliver fordelt til dem der er villige til at give penge under bordet eller til dem der har gode kontakter og dem der har en søster dem der har en bror dem der har en mor som gerne vil flytte ud af sin andelsbolig en god ven som gerne vil flytte ud af sin andelsbolig vil liberal alliance gerne være med til at sætte det her marked frit sådan at boligen går til dem der er villige til at betale

beslutningsforslaget rummer imidlertid også et tredje element som er at

følge en vejledning fra

vi ser ikke nogen som helst grund til at det tredje punkt

finder bedst så derfor er vi ikke medforslagsstillere på det her beslutningsforslag for vi støtter ikke det tredje punkt vi må så finde ud af med os selv

stemme for forslaget alligevel fordi det rummer to punkter vi er enige i eller om vi skal stemme hverken for

en disponibel indkomst på ethundrede og otteoghalvfjerdstusind kroner det er syv og tyve procent mindre end den gennemsnitlige boligejer så det vil sige at alt det som

liberal alliances boligordfører har bygget sin argumentation op på løbet af i dag at det er

holder ikke en halv meter jeg vil gerne høre hvad

jo ikke

som skal gøre det lettere for mennesker med ikke så høje indkomster

af andelsboligmarkedet

som rigtig mange har talt om med priserne som er uigennemsigtige hvor man jo ud over

maksimalprisen også skal betale for

vedligehold eller forbedringer det lægges oveni derudover er der diskussionen om sorte penge som man jo altså ikke kan låne til

at argumentere over for banken at de godt kan låne pengene når banken ikke i sidste ende som den sidste konsekvens vil have mulighed for at overtage deres andelsbolig derudover skal

nemlig hvor meget det koster at købe en

hvor meget det koster hver måned at sidde i den bolig man sidder i

ikke er god til økonomi

af sorte penge de lige kan trække op af lommen og lægge på bordet

har en reel adgang

del forskelle på ejerboliger og andelsboliger

økonomisk afhængig af hinanden i

andelsboligforening man har kun råderet over sin bolig og ikke ejendomsret

det giver ikke den samme indflydelse og

det er det også i forhold til lån og vil også være det efter det her forslag og det betyder også noget for prisen derudover er der det faktum at man ikke kan

foreslået netop for at sikre at vi reelt i fremtiden har en mulighed for

kan være på vores andelsboligmarked

både her i folketinget og i medierne hele

en offentlig vurdering

få nu gjort op med det her det er helt umuligt

for maksimalprisen så stiger den maksimalpris til tre

ingen rimelighed er i de nuværende maksimalpriser som kan svinge ganske voldsomt med den nuværende lovgivning lad os dog få ryddet op

var økonomi og erhvervsminister at en ophævelse af maksimalprisbestemmelsen naturligt ville

føre til at man indførte en ejendomsværdibeskatning af private andelsboligforeninger hvorfor fortæller man ikke noget om konsekvenserne

sig til at vi fastholder andelsboligen

det er faktisk det der står i beslutningsforslaget

at få det til at lyde som alt muligt andet

ministeren har fået udarbejdet

nogle helt andre tal der dækker over nogle helt andre forhold

godt tænke mig at spørge den konservative ordfører

sorte penge og så jeg desværre ikke tid til at komme ind på i min ordførertale en anden

og evnen til at gøre sig til når man så står i situationen og skal have boligen og til at sige at det er forudsætninger som den bedrestillede del af befolkningen har langt nemmere

forudsætningen med netværk nu er

vi også var inde på før rigtig mange studerende der har de her

på den måde er vi med til at den negative sociale arv heller ikke bliver brudt på det her område og det synes jeg faktisk er ganske rystende

rystende at man ikke er indstillet på at gøre noget ved det her bare fordi man ikke kan dokumentere de sorte penge med en kvittering for det kommer man aldrig

enig i at den hvis det er at det bliver givet fri

kan man ikke låne så mange penge at man kan betale en lejlighed til

som et godt system og i forhold til det andet

men sådan er det jo desværre på masser af områder jeg får lyst til at nævne at sidder ovre hos ligestillingsministeren og drøfter prostitution

at forsøge at hjælpe prostituerede ud af prostitution uden

om hvor mange mennesker der er prostituerede i det her land vi forsøger at løse problemet uagtet at ministeren ikke kan give os

af prostituerede og det er sådan set bare det samme her det er relevant at løse problemstillinger selv om man ikke kan dokumentere præcis hvor store de

klæde ministeren at inden han begyndte at lancere undersøgelser med diverse tal

det videre arbejde

modtager ganske ofte henvendelser fra borgere der er utilfredse med andelsboligmarkedet de synes at markedet er uigennemsigtigt og de mener at andelsboliglån er for dyre

problemer vi er nødt til at få løst og det glæder mig at vi endelig i dag har området på dagsordenen først og fremmest vil jeg gerne slå fast at venstre betragter andelsboligen som en vigtig del

andelsboligen er for eksempel velegnet til dem der vægter fællesskab højt det kan være ældre der har

en lejebolig derfor er det vigtigt for venstre at

bevares i nogenlunde samme stand som vi ser i dag dagens beslutningsforslag er altså ikke forsøg på at afskaffe andelsboligen tværtimod ser vi det som en hjælpende hånd til et område der trænger til et konstruktivt eftersyn fordi vi oplever en stor uigennemsigtighed og et problem med penge under bordet

i lyset af venstres andelsboligoplæg fra september sidste år i andelsboligoplægget blev der præsenteret fire

tre af disse forslag er samlet i dette beslutningsforslag

forslagene er kort sagt at lade andelsboligforeninger sælge til

og at give bankerne ret til at købe de andelsboliger som de har ydet lån til

forslaget er at andelsboligforeninger hvis de selv ønsker det skal have mulighed for at sælge til markedspris

tage udgangspunkt i prisen efter anskaffelsesprisen

hvad man betalte for ejendommen da man i sin tid købte den det er typisk den laveste pris

maksimalpris man kan vælge at følge den offentlige offentlige vurdering det er den offentlige vurdering som er blevet kritiseret enormt meget i medierne fra to tusind og tolv og

valuarvurdering som tager udgangspunkt i ejendommens værdi som udlejningsbolig dertil skal lægges de forbedringer som andelsbolighaveren har lavet i lejligheden men de indgår ikke i den tekniske maksimalpris men i den maksimalpris som man modtager i den pågældende situation problemet

prisfastsættes efter deres egentlige værdi og det har nogle uheldige konsekvenser

der ikke afspejler boligens egentlige værdi beliggenhed har for eksempel ikke nogen umiddelbar betydning for boligens værdi ligesom man mange steder benytter offentlige vurderinger som ingen vel alligevel rigtig mener er retvisende for det andet risikerer man at andelsboligforeninger vil stå tilbage med usælgelige andele og høje boligafgifter når maksimalprisen sættes for højt vil der nemlig være en tendens til at tro at andelsboligens egentlige værdi er maksimalprisen selv om det egentlig ikke er tilfældet

de tilfælde vil man stå med en en alt for stor gæld og nogle usælgelige andele for det tredje

risikerer man at maksimalprisen sættes for lavt

hemmelige ventelister og med penge under bordet

ofte sådan at hvis man vil have en af de mest attraktive andelsboliger

betale halvtredstusind kroner for et gulvtæppe fra ikea som en slags

kan man i dag læse at en afskaffelse af maksimalpriserne vil få priserne på andelsboliger til at stige med seks og tres procent på landsplan og fem og halvfjerds procent i københavn

i københavn regeringens beregninger er da også yderst tvivlsomme

priserne på ejerboliger det vil de dog ikke vi har jo så tydeligvis i dag fået gjort klart at

forskellen på ejerboliger og andelsboliger

for hele foreningens økonomi dermed har man en større risiko

og man har dyrere lån og større risiko

ejerboliger og man har ofte ingen eller ringe mulighed for at udleje boligen

rejse væk regeringens tal er med andre ord ren skræmmekampagne lad os i stedet få lidt fakta på bordet i forbindelse med offentliggørelsen af venstres andelsboligoplæg erklærede realkredit danmark at købsprisen på hver andet købstilbud i andet halvår af to tusind og tretten var den samme som maksimalprisen det er altså ikke alle andelsboliger

også på hvor meget priserne på andelsboliger vil stige hvis man antager at de samlede månedlige udgifter skal op på samme niveau som for ejerboliger det er altså ikke præcis vores

hovedstaden vil stige med tolv procent det er jo nogle

de har tidligere anslået at priserne på andelsboligmarkedet i københavn vil stige med omkring ti

hvis man sætter priserne fri lad mig her understrege at der kun er tale om de officielle salgspriser ikke de reelle salgspriser der er en udbredt sort økonomi på området

i nordea lise nytoft bergmann også gendrevet regeringens påstande hun mener ikke at en afskaffelse af maksimalprisen vil ødelægge almindelige menneskers drøm om en bolig i københavn

der forhandles via private netværk som lav eller mellemkomstmodtagerne sjældent har adgang til samtidig forudser hun at der faktisk vil komme flere

sige at det her forslag også medfører nogle billigere banklån

høj grad også gavne lav og mellemindkomstgrupperne regeringens

over målet det samme er

det er ren skræmmekampagne regeringen har ikke engang lagt

det indikerer også at dette er politisk bestillingsarbejde snarere end en reel analyse venstre er naturligvis ikke interesseret i stigninger på op til fem og halvfjerds procent på andelsboligmarkedet hvilket vi også finder helt urealistisk intentionen med dette forslag er at sikre gennemsigtighed og åbenhed på andelsboligmarkedet derfor er vi indstillet på et grundigt udvalgsarbejde så vi kan få hørt eksperter om deres vurdering af andelsboligpriserne

det er væsentligt for venstre at almindelige mennesker ikke udelukkes fra andelsboligmarkedet dette forslag bør netop imødekomme dette

årsregnskabet det betyder at

andelsboligforeningers årsregnskaber ser meget forskellige ud og det gør det svært for køberne at gennemskue de forskellige foreningers årsregnskab

at erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskab for andelsboligforeninger gøres lovpligtig erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskab indeholder nemlig et modelregnskab

til deres eget årsregnskab det vil gøre

arbejde lettere og det vil gøre køb og salg af andelsboliger mere gennemskueligt det tredje forslag er at bankerne skal have ret til at købe de andelsboliger de har ydet lån til

i andelsboligforeninger i tilfælde af tvangsauktion i dag kan andelshavere kun tage banklån og ikke realkreditlån som almindelige boligejere det skyldes at den enkelte andelsbolighaver ikke kan pantsætte sin andelsbolig fordi den er ejet af andelsboligforeningen og derfor må andelshaverne nøjes med de dyre banklån oftest er de flere procentpoint dyrere og det skaber naturligvis stor utilfredshed blandt andelshaverne

på banklånene og dermed imødekomme nogle af de problemer som andelsbolighaverne oplever

vildført i tusindvis af

ulykke var der ikke en anledning til at kigge på det i stedet for

af alle andelsboliger i dag er i en meget meget usikker situation var det ikke bedre at kigge på det i stedet for at ødelægge et godt grundlæggende princip

sikret et rigtig godt lån i deres andelsboligforening men det ender med at gøre deres gæld langt større og dermed mindske deres maksimalpris det giver jo ingen mening det viser af uhensigtsmæssighederne

at man på den måde bliver fanget fordi man ikke lige forstår at hvis man vælger et lån med det renteloft jamen så har man forgældet andelsboligforeningen enormt

situation så derfor fatter jeg ikke at

i nullerne sluttelig har

et spørgsmål er det ikke sådan

afskaffelse af maksimalprisen

af de nye regler vi har skabt for at der kan

har en pris der er under markedsprisen så har folk det med at betale penge under bordet det gjorde de også halvfemserne før vk regeringens tid så det har ikke noget med vk regeringen at gøre det har noget at gøre med

at der er så mange der betaler penge under bordet

med et bevis på at det her sker for jeg kan jo se at organisationen siger at det

de har ingen beviser på det men venstre har det og

folk med lavere indkomster eller mellemindkomster får svært ved at bide sig fast på boligmarkedet i københavn vi har jo lige været i new york og der så ordføreren med sine egne øjne hvad der sker

pengene der kommer til at bestemme så bliver der mange hjemløse men

bliver også skubbet uden for bymidten de attraktive steder

dem med mellemindkomster og lavere indkomster

og så komme ind om dagen og og udføre deres job

sådan at vi kunne starte lidt foroven og

for at sætte den her debat lidt mere i perspektiv

tvivl om at der under krisen er forsvundet mange arbejdspladser i de primære erhverv i vores landdistrikter

særlig grad bekymrer vores indbyggere i landdistrikter

krisen var vel koblet på urbaniseringen fraflytningen fra land til by og krisen som ramte vores yderområder hårdt

vi i regeringen har taget meget alvorligt derfor har vi

som bekendt også taget en lang række initiativer for at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne vi har blandt andet med forskellige vækstpakker som vi har indgået forlig med flere af

styrket det private arbejdsmarked og lavet vækstplaner og derfor er det vigtigt at vide når man diskuterer de her ting at det er de private arbejdspladser der virkelig for alvor betyder noget i landdistrikter og yderområder

redegjorde for i forbindelse med b femten i sin tid

er vi ikke modstandere af etablering af statslige arbejdspladser i landdistrikterne statslige arbejdspladser kan være med til at stimulere den lokale og regionale udvikling i et givet område inden for mit eget ministerområde har jeg også tidligere på året etableret et sekretariat i nykøbing falster for de lokale aktionsgrupper det har indtil videre givet seksten statslige arbejdspladser i nykøbing falster og lak sekretariatet blev etableret som led i en omorganisering hvor vi samlede alle dem som havde med de her lokale aktionsgrupper

det gav rigtig god mening at se på hvor arbejdspladserne

konkret gav det for mig rigtig god mening at placere lak sekretariatet uden for en af de større byer

så vi finder i regeringen at man især bør overveje placeringen af statslige arbejdspladser i forbindelse med

i staten lægges samme for at sikre en mere effektiv varetagelse af opgaverne

har omorganiseringerne og omstruktureringerne

økonomien skal give god mening for det er også vigtigt at placere statslige arbejdspladser i yderområderne hvis det giver god mening

betyder ikke at man for enhver pris skal flytte statslige arbejdspladser til landdistrikterne eller automatisk oprette nye arbejdspladser sådan andre steder i dag er over halvdelen cirka seks og halvtreds procent af de statslige arbejdspladser placeret uden for region hovedstaden det er vores holdning at spørgsmålet om yderligere udflytning af statslige arbejdspladser må bero på en tilbundsgående analyse og en vurdering af de faglige og økonomiske forhold i de konkrete tilfælde

ses på mulighederne for at sikre synergi

lokale og regionale erhvervsliv i de områder

eksempler er ligeledes beskrevet i regional og landdistriktspolitisk redegørelse fra to tusind og fjorten som vi jo skal behandle om lidt for det første kan en institutions opgaver

er hensigtsmæssig eksempelvis kan der være behov for at statslige institutioner som varetager minister og folketingsbetjening er placeret på slotsholmen omvendt kan der også være geografiske hensyn der gør at placeringen uden for hovedstadsområdet er hensigtsmæssig i andre situationer har placeringen ingen betydning for løsningen af institutionens opgaver og en institution ville kunne ligge i alle egne af landet hvor der er tilstrækkelig velkvalificeret arbejdskraft

kan der være et vigtigt hensyn at tage i forhold til muligheder for placering når man kigger på at opnå en højere effektivitet eller kvalitet i institutionens opgaveløsning for eksempel kan sammenlægning og udflytning af administrative funktioner medføre økonomiske gevinster i form af lavere husleje højere produktivitet og et mere professionelt fagligt miljø

indtænke i forbindelse med reorganisering

at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til de økonomiske gevinster over for omkostninger til flytningen står selvfølgelig muligheden for lavere husleje mere effektiv

sammen med mulighederne for udvikling af vækst i modtagerområdet men det er vigtigt for regeringen at økonomien i forbindelse med udflytningen samlet set

det hensyn at tage at kunne fastholde den specialistviden og de rette kompetencer der er i forhold til institutionens opgaver der er ingen tvivl om at der kan være risiko for

såfremt det ikke er muligt at tiltrække de nødvendige specialistkompetencer

yderste konsekvens få en negativ indflydelse i forhold til institutionen og kvaliteten af den opgavevaretagelse man

for det femte

relevant og et relevant hensyn at tage at der skal være et

så vi sikrer at der skabes en øget efterspørgsel efter produkter og serviceydelser og en øget beskæftigelse i nærområdet og en synergi med de lokale aktører derfor er det stort set når man kigger

jeg har lagt det i nykøbing falster og man gør det her det er måske nok en saga blot at lægge dem helt uden for for et sted hvor der er et fagligt miljø det skal man bare have med i diskussionen altså at det ikke er helt ude i det enkelte landdistrikt det er typisk i en større by hvor man kan sparre med det faglige miljø og kan tiltrække kompetencer er ordentlige i forhold til den her del af det så der kan være en lang række andre væsentlige forhold som er relevante at medtage i de konkrete tilfælde

der kan være andre overvejelser som vurderes væsentlige i det konkrete tilfælde men det er vigtigt her at der samlet set når man flytter arbejdspladser ud er et solidt og et ordentligt fundament for en beslutning om at

vil jeg henlede folketingets opmærksomhed på at der i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag b sytten om en handleplan for styrkelse af yderområderne er truffet en beslutning om at lave en analyse

vi blandt andet drøfter spørgsmålet om udflytning af statslige arbejdspladser det indgår i denne analyse derfor synes jeg ikke det er særlig relevant

har vi en bredere analyse hvor statslige arbejdspladser indgår

at få vejet for og imod som ministeren siger ministeren siger bla at vi skal lægge vægt på om der

på økonomien i det kan kompetencerne være der det er

vi skal afvente det der kommer engang inden femtende september således at vi kan medtage det i en samlet diskussion om vores yderområder

ikke nogen udflytning nu siger man så nej igen fordi

vil lave sin egen interne undersøgelse og det kommer så meget

det bliver i meget brede vendinger og jeg bemærkede da også i i ministerens tale at der jo sat ord på en eneste arbejdsplads

nu får vi så ellers rigtig rigtig mange forslag her et par uger inden valget men jeg kunne godt tænke mig sådan for at få bare lidt konkret på bordet

venstre har foreslået at geodatastyrelsen hvormed der vil følge fire hundrede og fire arbejdspladser

skulle flyttes til aalborg er

mistet vi mistede jo under herre lars løkke rasmussens regime

gode argumenter det kan man godt diskutere

udvikling i hele danmark og det er private arbejdspladser der tæller det tror jeg at

i forhold til tohundredetusind mistede arbejdspladser over en årrække

som en skrædder et vist sted men jeg ser da gerne at man kigger på hvor man kan flytte en enkelt styrelse eller noget andet hen jeg har ikke taget stilling til geodatastyrelsen

i hovedstadsområdet og det vil han have lavet om på og så så er det jo bare relevant at vide om det også

og at det er det de gerne vil kæmpe for jeg hilser det velkommen at vi får nogle flere statslige arbejdspladser i syddanmark der kommer jeg selv fra

socialdemokratiske politik

er inde i folketinget for her betyder det noget man er lovgiver og så videre

der skriver det her men det er faktisk sådan at vi kigger på det nu med et udvalg vi har nedsat vi har taget action på det femte september

har vi hørt i lang tid og når jeg siger vi

er det os der bor uden for københavn for sagen er jo at man har centraliseret at rigtig meget

hvis man vil have et danmark i balance et danmark med sammenhængskraft hvor man fordeler ressourcerne og der kan man passende skele til norge som har været rigtig dygtige til at placere statslige arbejdspladser overalt i regionerne og i provinsen

det være rart at ministeren her sagde ja selvfølgelig vi skal ved enhver given lejlighed sørge for at fordele ressourcerne og placere statslige arbejdspladser ude i provinserne der hvor det giver mest mening kunne kunne

derfor er det også at vi oplever at vi er nødt til at rette op den del af det

det er private arbejdspladser og så kan statslige arbejdspladser

vi nødt til at tage nogle initiativer og gøre noget konkret for at skabe det liv og den dynamik der skal til

kan bestå og her kunne en af tingene blandt mange

så ikke også være helt konkret og sige ja selvfølgelig

nu har jeg som minister regeringsmagten så nu gør vi noget nu flytter vi statslige arbejdspladser ud så begynd

esbjerg hvor der er masser af kompetencer hvad angår offshore havvind

investeringer i infrastruktur og så videre så det her ligger oveni

en række partier forskellige partier hen over midten i gamle dage var det

de her ting og der tømte man landdistrikterne for offentligt ansatte lad os få rettet op på det skabt mere vækst og

er jeg enig i og så kan det med at skabe nye statslige arbejdspladser

om vi vil en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser

er der en masse partier i folketinget der er trukket i arbejdstøjet for at få belyst hvordan vi kan gøre det bedst muligt analysere på de tidligere erfaringer fra england og så videre men vi mangler jo at vi har en landdistriktsminister der går foran og siger vi vil en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser kan vi ikke få en landdistriktsminister der giver udtryk for det kommer en klar melding en klar udtalelse

vi vil i regeringen en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser

se at det er helt skævt at næsten halvtreds procent af de statslige arbejdspladser ligger i

statslige sektor derfor har vi taget vidtgående hensyn når vi skulle skære

skar vi faktisk ned på i hovedstaden fem og firs procent af dem blev skåret ned her men men jeg har jo selv lagt tyve arbejdspladser ud det

forbigår herre thomas danielsen fuldstændig i tavshed til nykøbing falster og vi vil gerne se på det og gøre det sammen med et flertal i udvalget vi har faktisk nedsat et udvalg der kigger på det nu kommer der et andet forslag om et udvalg

hvorfor nedsætte to udvalg når nu vi har et der ser på det

står og plæderer for at det er vigtigt at få belyst

enormt velfungerende det var ét eksempel

også skat hvor man har betalt husleje

i fremtiden flere millioner kroner kaster man bare ud ad vinduet fordi man insisterer på at centralisere dele af skattevæsenet skat som vi

stor succes med at udflytte i vk regeringens tid

en vilje hos en landdistriktsminister som bør stå i spidsen her område til at sige

et analysearbejde men bare rolig intentionen bag det er

skal indgå i det men ligefrem at beskylde os for at det er vores skyld efter ti år med borgerligt styre der virkelig flyttede arbejdspladser væk fra kommunerne ude

adskillige kandidater og folketingsmedlemmer

vil en udflytning af statslige arbejdspladser det er trist for i vk tiden havde vi ellers særdeles gode erfaringer med en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser både når vi taler om skat den digitale tinglysning sikkerhedsstyrelsen miljøcentrene og så videre desværre har vi oplevet at regeringen har centraliseret flere af de opgaver igen landdistriktsministeren har ret i at vi lavede nogle reformer som sikrede stordrift

siger man skal lave det centralt i københavn

ikke centralisere man kan godt centralisere på en decentral

ved en udflytning af statslige arbejdspladser vi oplevede at man blev mere effektiv effektiviteten steg helt enormt vi oplevede at der var et lavere sygefravær vi oplevede at

samme med lønniveauet så fordelene er mange og det er noget af det som kan få danmark til at køre længere på literen vi taler ikke om at at

flyttes hele styrelser ud man kan også flytte dele af styrelser ud jeg anerkender at man har flyttet tyve statslige arbejdspladser ud til lolland falster og det glæder vi os naturligvis over vi mener bare godt at ambitionsniveauet kunne være lidt højere og så mener vi det halter når det går den anden vej alle de punkter som ministeren taler for at man skal evaluere og se på inden man tager de her beslutninger gælder ikke den anden vej fordi man bevidstløst centraliserer med en trækken på skulderen uanset om det er kystdirektoratet eller det er skattearbejdspladser statsministeren afviste jo

en ambitiøs landdistriktspolitik

halvtreds initiativer det kommer så sent

faktisk ikke et eneste reelt lovforslag på området men

så nogle lovforslag som kommer så sent at vi faktisk ikke kan nå at udmønte dem det er rigtig ærgerligt

er mest ærgerligt er at det eneste statsministeren faktisk vil

den fremlæggelse er at der ikke bliver udflyttet statslige arbejdspladser noget af det som ellers har en utrolig stor betydning i venstres landdistriktsoplæg som er tredive

sider med ambitiøse vækstinitiativer der kan fremme en positiv udvikling i hele landet lægger vi op til

en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser vi lægger op til at det skal være med et ministeransvar

set fint i tråd med venstres politik hvorfor vi også er positive en detalje som alligevel er væsentlig er at at erfaringer fra england viser at det er særdeles vigtigt

er statslige arbejdspladser som bliver prioriteret af en administration hvorfor vi i venstre vil at det skal være en ministerarbejdsgruppe som får et ministeransvar for deres respektive ressortområder til at sikre en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser

ordføreren om ikke ordføreren kan nikke genkendende til at man ude i landdistrikterne bløder voldsomt som følge af at vk regeringen igennem sit ti årsregime altså faktisk

de her reformer som jeg omtaler stod for en centralisering som vi vel næppe har set

af skat til ringkøbing for eksempel helt konkret tror jeg ikke man føler at det er en belastning at man har fået et skattegrundlag der er steget med fire og tyve million kr alene fordi vi har flyttet skat til ringkøbing hvis vi tager den digitale

men det er jo ikke noget man er ked af i hobro tværtimod arrangerede man jo busture man nød den store tilflytning

vi har ikke noget imod stordrift i venstre man skal bare gøre det decentralt

til københavn men lige nøjagtig i forhold til de her områder

for at den regering der nu snart har siddet i fire år hvis den er så utilfreds med de reformer vi har lavet ruller nogle af dem tilbage

sige uh det er alt for stort det kan vi ikke magte men man kunne jo godt sige vi vil have flere decentrale retsenheder det er jo sådan

vi har lavet er blevet overfortolket tak

sidestykke hvor man ude i landdistrikterne bløder den dag i dag lad os så vende blikket mod det der kan komme hvis venstre får magt som

i forhold til at indføre nulvækst

vil man jo igen fortsætte den linje

tyvetusind arbejdspladser vil forsvinde her taler vi altså også om statsarbejdspladser men vi taler også om offentlige arbejdspladser femtentusind pædagoger lærere sosu assistenter assistenter og andre kommunalt ansatte

er utilfreds med men noget af det som vi kan se er blevet overfortolket er jo hvordan man håndterer retterne så hvis der er en sag

skal laves om igen så vi anerkender de fejl

i finanslovsforhandlingerne hvordan vil

nogle forslag med med en nulvækst som vil indebære at både kommuner regioner og stat skal af med folk

realisere de forslag som nu kommer på banen her til

ja der er lagt op til alle mulige fluffy

som udgangspunkt støttede vi faktisk første gang det var på tale

blev så ukonkret og ikke bindende fordi sf lige pludselig var kommet til at tale med regeringen og hvis man skulle stå på mål for det fra regeringens side fordi

så fik man lige pludselig udvandet forslaget det beklager vi selvfølgelig men det kan vi altså

vi have de her kaffeklubber og drøftelsesforeninger og hvad ved jeg tænketanke og hvad vi ellers har set

besøg af niels hausgaard og bonderøven i landdistriktsudvalget for at tænke vilde tanker ikke for noget

at man som parti og især som regering ikke har en klar politik på det her område med

om man vil en udflytning af statslige arbejdspladser eller ej var da det mindste

man kan forvente kommer her til september

der bliver nedsat et udvalg en arbejdsgruppe med henblik på eventuelt at finde ud af hvilke statslige arbejdspladser

i forhold til det at vi den femtende september kan se

er ministeren kommer med og så derefter

kunne strække sig til problemet var jo måske i bund og grund

ikke forstå at det man så kunne forpligte sig til fra regeringens side

vores holdning når vi er så langt henne at vi er helt sikre på at valget

ministrene for de respektive ressortområder der forpligter sig til en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser

noget vilje bag og det ikke bare er endnu

landdistriktspolitik så vigtig for den handler blandt andet om at sikre at danmark ikke knækker over men hænger sammen vi ønsker et danmark hvor der er fornuftige vilkår og vækst og muligheder for et godt liv i alle dele

derfor skal forslagsstillerne også have tak for at sætte udflytning af statslige arbejdspladser og landdistrikterne til

er ingen tvivl om at vores landdistrikter er udfordret især når det kommer til bosætning og arbejdspladser og det er en problematik vi i den grad anerkender og tager alvorligt udfordringen der grundlæggende bunder i urbaniseringen ser vi over hele verden og selv om den udvikling har fundet sted i mange år er problemet ikke mindre aktuelt i dag tværtimod udfordringerne er store og det er noget der ligger socialdemokraterne

at vi gør det attraktivt at bo og arbejde uden for de store byer den ambition

fulgt op af mange initiativer en større udligning mellem land og by med omfordeling af fire hundrede million kr en modernisering af planloven

milliard kroner til nedrivning og byfornyelse er bare noget af det regeringen har gjort for landdistrikterne samtidig må man ikke være blind for at der er mange måder at skabe arbejdspladser i landdistrikterne på regeringen har med store offentlige byggerier sat to streger under at vi fra statslig side sagtens kan bidrage til vækst og arbejdspladser i landdistrikterne og samtidig styrke fællesskabet

og boligaftalen som regeringen indgik før jul er to vigtige og gode eksempler på hvordan vi fra statslig side kan skabe vækst og arbejdspladser i hele landet de to projekter skaber nemlig tilsammen flere arbejdspladser i for eksempel region syddanmark end i hovedstaden konkret betyder togfonden og boligaftalen otte tusind fem hundrede arbejdspladser i region syddanmark og samtidig skaber vi bedre infrastruktur og renoverer vores almene boliger begge dele er også til gavn for livet

det er på sin plads at minde om to ting for det første ligger over halvdelen af alle

mens antallet af arbejdspladser i hovedstaden siden to tusind og ni er uændret er det gået op med cirka ti procent i blandt andet østjylland

og jeg gerne understrege at regeringen bestemt ikke har noget imod udflytning af statslige arbejdspladser

nøglen for os er derfor at det giver faglig og økonomisk god mening og når

er vi bestemt også parate til at handle derfor har vi eksempelvis flyttet det gamle statsfængsel i vridsløselille i albertslund til falster med to hundrede og

derfor har vi rykket sekretariatet for de lokale aktionsgrupper under ministeriet for by bolig og landdistrikter til nykøbing falster

udbetaling danmarks tusind statslige arbejdspladser på fem regionale centre i hillerød vordingborg

holstebro og haderslev ved etableringen i to tusind og tolv vi har altså bestemt ikke en historie for at være imod udflytning af statslige arbejdspladser men det skal som sagt give faglig og økonomisk god mening hvis vi vender blikket helt konkret mod beslutningsforslaget

at en arbejdsgruppe udarbejder en plan for udflytning af statslige arbejdspladser til yder og landkommunerne

udvalget for landdistrikter og øer har i februar indgivet en beretning der til september munder ud i en udredning af blandt andet situationen med statslige arbejdspladser derfor er det centralt at det videre arbejde med at skabe vækst og arbejdspladser i vores landdistrikter tager udgangspunkt

kommer i september og som vil indeholde konkrete forslag

afvente og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

b sytten rummer en lang række andre områder også og derfor ikke konkret det alene som man har sagt nej til når

svare på om han kan sige ja i regeringen vil vi en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser det er vores intention i det mindste at udflytte flere statslige arbejdspladser fra hovedstaden og ud i landet kan ordføreren sige det når nu ministeren

en samlet udredning af byområdernes udfordringer som netop skal se på mulighederne for at den her udflytning kan ske jeg må sige til venstres ordfører tydeligt og klart at den udredning her altså ligger færdig lige om et øjeblik i september

en godt og grundigt gennemarbejdet udredning

hvor man også ligesom skal skubbe det til efter valget så i virkeligheden

en første maj tale hvor man egentlig ikke siger mere

mener på dagpengeområdet og her skal

en undskyldning for at man skal udskyde hvad man skal forklare vælgerne på det her område til efter et valg kan det passe at

en udflytning af statslige arbejdspladser og hvordan

man skal mene i regeringen

at det bløder derude så er vi nu ved at vende udviklingen vi har flyttet statslige arbejdspladser ud vi vil flytte statslige arbejdspladser ud i det omfang det giver mening

procent af befolkningen i københavn og omegnskommunerne og det er jo netop det der er pointen med at udflytte statslige arbejdspladser

voldsom skævvridning

næsten det er til grin at man på den måde står og bryster sig af

det er lykkedes at udflytte statslige arbejdspladser skat til ringkøbing tinglysning til hobro

de lokale aktionsgrupper under ministeriet for by bolig og landdistrikter til

også i landdistrikterne seksogfyrretusind halvtredstusind

og vi vil også fremover endnu en gang i det omfang det

lave en

så er lidt sent at komme med dem fire uger før valget men

var dog en konkret udtalelse fra statsministeren nemlig at forslagene forslagene ikke

omfatte udflytning af statslige arbejdspladser og det tror jeg at rigtig mange blev meget betænkelige ved

kan ordføreren komme på en enkelt statslig arbejdsplads der vil blive udflyttet hvis socialdemokratiet fortsat

sådan en sang om at man skulle køre længere på literen altså det er noget med nulvækst og det er noget med at

at det koster femtentusind syttentusind jobbet blandt andet også statslige arbejdspladser i det område jeg kommer fra sydjylland ved vi vi at det vil koste to tusind arbejdspladser jeg har været meget konkret i min ordførertale

set hvad det gør ved vores lokalsamfund

vi ved at det vil betyde femtentusind

optaget af samtidig med at jeg altså er meget konkret

hvad det er vi har gjort og hvad det er vi vil

og jeg appellerer til at der mere

man vil blive bedømt for ved det valg der kommer ordføreren har jo selv

syntes at sporene skræmte

tidligere regeringer har gjort men nu har den her regering jo da haft fire år og hvorfor har den

så jeg vil bare gerne have en konkret tilkendegivelse

socialdemokratiet og regeringen vil udflytte statslige arbejdspladser så vi kan få en bedre fordeling af samfundets ressourcer i det her land sådan at vi imødekommer de udfordringer der er for yderområderne

forsvandt arbejdspladser i meget stort tal flere

når vi i dag taler statslige arbejdspladser og udflytning af statslige arbejdspladser har jeg nævnt op til flere eksempler blandt andet også udbetaling danmarks tusind statslige arbejdspladser vi har flyttet ud til regionale centre og jeg siger højt og tydeligt at det her er et emne der optager os meget landdistrikterne er et emne der optager os meget vi vil have et danmark i balance og vi vil også fortsat være med til at se

af statslige arbejdspladser og derfor kommer vi også med en udredning til september

forandret beskæftigelsesvilkårene ikke bare i danmark men verden over men lad den diskussion ligge til en anden god gang

af statslige arbejdspladser og ordføreren må også have set hvor svært det har været at gøre noget ved grænsehandelen

ikke være fokus på her i københavn ligesom der her i københavn heller ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på at man bør udflytte statslige arbejdspladser et eksempel kunne være at flytte energistyrelsen

skridt i forhold til at imødegå grænsehandel

vores statslige arbejdspladser ordføreren for de konservative må medgive

oplistet op til flere konkrete eksempler på at vi har

i dag er at vi fortsat vil gøre i den udstrækning det er fagligt og økonomisk forsvarligt og at vi får en udredning

der skal udarbejde en plan for udflytning af statslige arbejdspladser til landets yder og landkommuner derudover lægger forslaget op til at arbejdsgruppen kommer med bud på hvilke arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner der med fordel kan placeres i provinsen et lignende forslag har været

tidligere i folketingssamlingen to tusind og tolv til tretten og dengang blev det stemt

i radikale venstre tager vi landdistrikterne alvorligt og vi bestræber os på at sikre gode vilkår for erhvervslivet så virksomheder i danmark tør investere i arbejdspladser lokalt vi har haft flere debatter i folketinget om de problemer der er i yder og landdistriktskommunerne og vi anerkender at vi kan gøre en forskel med den politik som vi fører der findes allerede en meget lang liste af initiativer der har til formål at skabe bedre vilkår for landdistrikterne som regeringen har gennemført tiltagene spænder vidt og har haft en effekt på en lang række områder men når radikale venstre ønsker

synes vi at det skal ske på et oplyst grundlag og i en helhedsstrategi regeringen arbejder lige nu på en samlet udredning som vi

ordførerne der blandt andet også skal se på muligheden for udflytning af statslige arbejdspladser og komme med et løsningskatalog med mulige initiativer arbejdsgruppen kommer med sine anbefalinger i september og af den grund ser vi ikke noget behov for at nedsætte endnu en arbejdsgruppe

at kigge separat på udflytning af statslige arbejdspladser

regional og landdistriktspolitisk redegørelse to tusind og femten

hedder det under afsnittet om statslige arbejdspladser at placeringen af statslige arbejdspladser må ske under balanceret hensyn udover hensynet til konkrete områders beskæftigelse og økonomi gælder eksempelvis hensyn til mulighederne for at skaffe kvalificeret arbejdskraft adgang til de daglige samarbejdspartnere samt økonomiske hensyn endelig gælder et underliggende hensyn om at opnå den størst mulige effektivitet

er vi ikke imod udflytning af statslige arbejdspladser tværtimod

har vi været med til at træffe beslutninger om udflytning af flere arbejdspladser

vil også gerne sige at vi lægger vægt på at det det ikke bare sker i blinde vi vil gerne være med til at overveje det når der er tale om oprettelse af nye institutioner eller fremtidig reorganisering eller hvis opgaver på tværs af staten lægges sammen men det skal ske ud fra en overordnet samlet strategi

og det interesserer ikke resten af folketinget hvem man har afløst og man skal også være rede til at svare på spørgsmål det er

sagt at det bestemt ikke personligt for det her er noget jeg har hørt rigtig mange gange men foranlediget af et enigt forretningsordensudvalg i dag føler jeg anledning til at præcisere at det er sådan vi ser på det

jeg havde håbet på en mere offensiv en mere positiv

den her problemstilling og jeg hører også mellem linjerne at ordføreren på vegne af partiet må jeg gå ud fra er blevet pålagt at sige at der er mange præmisser der skal være opfyldt for at man kan nå hen til at træffe en så drastisk beslutning som det radikale venstre åbenbart mener det vil være at udflytte statslige arbejdspladser nemlig at

jeg synes jo det må være nemt at sige ja selvfølgelig skal ressourcerne fordeles og dermed også de statslige arbejdspladser og hver eneste gang der åbnes en mulighed

økonomien og kompetencerne sekundært jeg er ikke i tvivl om at man sagtens kan trække den arbejdskraft med de kompetencer

ud i provinsen til at bestride de her job og jeg mener også

må være klar til at betale en pris for det

handler om fairness og det handler om at imødekomme yderområderne

udflytte eksisterende statslige arbejdspladser men kun vil være med til at udflytte nye eller jeg vil nærmere kalde det placere nye statslige arbejdspladser i provinsen

var cirka tredive million kroner til trods for at der var plads til mange flere skattemedarbejdere til trods for at det var enormt effektivt man gjorde det med den begrundelse

så god som den var til nogle af de større byer og man kunne ikke forlange at skattemedarbejdere skulle have vanskelige pendlingsforhold hvis de ikke ønskede at

at staten ikke tror på området og dermed også

man vælger stort set at fjerne alle arbejdspladser det konkrete eksempel er faktisk et af de områder af landet hvor man har færrest statslige arbejdspladser i forvejen

væsentligste ved en udflytning af statslige arbejdspladser er at man tager politisk ansvar og ikke lader det være op til en administration at udflytte statslige arbejdspladser det var de erfaringer som de havde fået fra at udflytte tyvetusind arbejdspladser fra london

ikke interesseret i ligesom at tage et større politisk ejerskab og sige vi vil en aktiv udflytning på den

så

enhedslisten og regeringen og som blandt andet

skal se på udflytning af statslige arbejdspladser planen skal som bekendt være færdig allerede til september dansk folkeparti har pure afvist sfs forslag om handleplanen men har alligevel efterfølgende

dette modforslag om at nedsætte et udvalg som skal se på ja udflytning af statslige arbejdspladser det er selvfølgelig ikke lige til at flytte en statslig institution det kan være svært at få medarbejdere til at flytte med

hvis man hele tiden skal til og fra københavn til møder og derfor skal vi selvfølgelig se på

bedst muligt så langt er vi naturligvis enige men jeg synes det

dansk folkeparti at gå efter bolden og støtte op om det arbejde der allerede er i gang

for mig at se er det vigtigste at vi får gjort noget ikke hvem der fandt på det eller hvem der skal

derfor skal der ikke herske tvivl om at vi i sf gerne ser at man kan flytte flere statslige arbejdspladser ud der hvor det giver mening vi kan se fra flere undersøgelser at der er rigtig mange som gerne vil flytte ud på landet

er frisk luft åbne vidder og masser af natur men hvis der ikke

at få i en rimelig pendlingsafstand bliver det desværre ofte ved drømmene

dansk folkeparti hvis det arbejde som regeringen er i gang med ikke kommer med nogen brugbare bud men skal vi ikke nu lige vente og se i stedet for at lave taktisk partipolitik

noget forargede når vi

regeringen ikke altid har hele den proces

i orden så det kan være både eksisterende og nye

at flytte banedanmark til fredericia som er knudepunktet rent jernbanemæssigt set

for enden af jernbanen kunne det ikke være en god idé at

rigtig mange gode argumenter for det rent fagligt

faktisk kunne effektivisere og få nogle penge man

bekræfte at der er rigtig mange gode argumenter for at flytte

når vi kender indholdet og overskriften

et par dage at vi skulle diskutere det her og på et møde i går i jylland var der en

at der er sket et fald i statslige arbejdspladser

liberal rose regeringen for et fald

kan bebrejdes er at det fald helt markant og tydeligt og entydigt er sket uden for hovedstaden

statslige arbejdspladser ligger i hovedstaden det har de gjort under den her regering det har de gjort under den tidligere regering og det har de gjort under den tidligere regering igen og det gør de nok også under

det er ikke fordi vi er imod udflytning af statslige arbejdspladser

er private arbejdspladser og de kommer jo altså ikke

kommer af at vi skaber vilkår for erhvervslivet til at skabe de her private arbejdspladser derfor har liberal alliance rent faktisk fået gennemarbejdet sin økonomiske politik i finansministeriet og det fremgår at det vil give ethundrede og fireogtyvetusind private arbejdspladser hvis man gennemfører den rigtige politik det er den rigtige politik omkring landbruget at ændre på deres gødningsforhold og deres harmoniregler væk med randzoner væk med skat på produktionsjord væk med arveafgiften der er nok at tage fat på som vil give en helt anden virkning i landdistrikterne

vældig håndsrækning turisterhvervet moms på turisterhvervet er anderledes i danmark end den er i vore nabolande sommerhusreglen

ikke kan sælges til udlændinge så der er altså nok

for at snakke om om man lige kan flytte nogle hundrede arbejdspladser

rykker alvorligt ved at vi

for det gør vi jo fordi arbejdspladserne er der altså det er nu engang sådan at vi som mennesker

placere os og bo der hvor vi kan få arbejde brødføde vores familie og leve et godt liv

og det er de forhold vi skal have genskabt arbejdspladserne er røget ud af danmark i en årrække det er ikke kun den her regerings skyld det er også den tidligere

og manglende konkurrenceevne så enkelt er det og det er interessant at diskutere og den

naturstyrelsen ligger på nørrebro er det ikke nærmest komisk at naturstyrelsen ligger inde på nørrebro jo det synes jeg er et udmærket eksempel der var andre ting man kunne pege på og fordi jeg nu er valgt i syd og sønderjylland med valgkreds i esbjerg synes jeg personligt at energistyrelsen burde ligge der simpelt hen fordi kompetencerne tilfældigvis er samlet der ikke fordi jeg har interesse i det som person men fordi man har horns rev en to og tre altså

der er engageret i det er til stede i det område

også med offshore selvfølgelig olie og gas som ligger tæt på vestkysten

at man har den dagsorden og at man imødekommer den og ved enhver lejlighed udflytter statslige arbejdspladser debatten har jo i dag handlet om at partierne har en masse forudsætninger for

i norge som er et godt land at kopiere i den her sammenhæng og lade sig inspirere af

fantastisk struktur hvor man har udflyttet statslige arbejdspladser rundtom i hele norge så der er en helt anden struktur på de statslige arbejdspladser

at udflytte statslige arbejdspladser i forhold til den vandring der er af folk fra land til by vi har fået et meget mindre landbrug end man havde tidligere der er automatisering og tingene foregår ikke med nær samme arbejdskraft som de gjorde før så der er en naturlig mindre arbejdsmængde i landområderne det samme med fiskeriet der er også langt færre ansatte der så det gælder også om med den anden hånd at tilstræbe at der er mulighed for at skabe vækst i landområderne og yderområderne det kan man gøre ved en forbedret planlov bedre skatteforhold bedre infrastruktur det gælder både veje og it det gælder lokale uddannelsesinstitutioner altså at man på alle måder sikrer at der er mulighed for at skabe vækst og beskæftigelse nemmere og billigere arbejdspladser i yderområderne samlet set vil det være en stor fordel for det danske samfund og en af de vigtigste ting er det vi diskuterer i dag nemlig at flytte statslige arbejdspladser

ud og fordele de ressourcer vi har i vores

private arbejdspladser i provinsen og kan

ordføreren måske ikke i den forbindelse være bekymret for

hvad en nulvækst eventuelt vil betyde for landdistrikterne og og det antal mennesker man kunne forudse

pris og lønfremskriver endda sektorens størrelse sådan at man kan blive ved med det samme antal medarbejdere og det samme varekøb hvis man i øvrigt ikke ændrer på produktivitet og så videre men den mulighed giver vi så der er ikke nogen beskæring eller minimering i det og der er ikke nødvendigvis nogen tab af arbejdspladser medmindre kommunerne selv vælger at omrokere

og indretter deres liv på den måde de synes er rigtig vi her i folketinget skal jo passe på med sådan at diktere hvad folk skal arbejde med

uddannelse de skal tage vi skal skabe rammerne så må folk selv udnytte dem så de lever et liv i frihed og trivsel og så skal vi passe på med at tage for mange penge

de selv har tjent hvis de får lov at beholde halvtreds pct så de selv kan disponere hvad de vil bruge dem til synes jeg vi er nået langt

at nu vil man udflytte statslige arbejdspladser det

tusind og tolv fremsatte

ikke bare fra mit partis synspunkt noget der er opfundet til valgkampen

statslige arbejdspladser vil jo sige at det typisk er fra hovedstaden til provinsen eller

at løfte landdistrikterne som jo er hårdt presset i forvejen på grund af fraflytning vi mener ikke det er nogen naturlov at statslige arbejdspladser absolut skal ligge i eller omkring københavn det skulle man ellers tro når man kigger på tallene som jeg også nævnte

otte og tyve procent af de statslige arbejdspladser

i københavns kommune i region hovedstaden helt oppe på fire og fyrre

selv om det langtfra er den andel af befolkningen så det er altså noget der er med til at skævvride danmark lave en ret skæv fordeling så derfor har vi også fremsat det her beslutningsforslag som skal pålægge regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe som skal udarbejde en plan for udflytning af statslige arbejdspladser til landets såkaldte

det er jo for at vi skal få et mere veludarbejdet grundlag at tage beslutningerne ud fra jeg er jo meget enig i det som også er nævnt i debatten nemlig at det selvfølgelig skal være der hvor det giver mening og der er selvfølgelig nogle ting man skal kigge på rent parametermæssigt så det ikke bare skal flyttes for at flyttes det giver god mening at ministerierne og folketinget ligger sammen men der er altså rigtig mange styrelser der kunne flyttes ud og jeg synes ikke

seks og tredive ud af tre og fyrre styrelser ligger her i københavn der kunne man nok med fordel vælge

vores landbrugsviden og landbrugsvirksomheder ligger i det jyske der er forskningscenter

der er masser af store gårde hvorfor har man så omvendt landbohøjskolen til at ligge inde midt i københavn hvor der ikke er skyggen af landbrugsjord hvorfor ligger fødevarestyrelsen inde midt i københavn det kunne

at man overvejede at flytte det ud så man fik kompetencerne sat

booste væksten fordi man så

trække på de kompetencer og udvikle de erhverv som

et rigtigt stort erhverv for os der er en række andre eksempler man kan sætte spørgsmålstegn ved

hvorfor ligger naturstyrelsen inde midt i københavn hvor der igen ikke er noget

kunne måske med fordel flyttes til esbjerg

arbejdspladserne ligger og den sektor som de beskæftiger sig med

i for eksempel fredericia som er knudepunktet vejdirektoratet ligger på en af de dyreste adresser inde midt i

det et andet sted hen det kan være kort og matrikelstyrelsen

jeg har nævnt altså der er en lang række statslige arbejdspladser man

jo rigtigt at risikoen er at det vil give et fagligt dyk og det vil det helt sikkert på kort sigt men som vi også fik

medarbejdere men nu er man fuldt ud kørende og har nogle gode statslige arbejdspladser og det fungerer rigtig godt

ikke at man skal placere statslige arbejdspladser

på ministerierne så man på den måde har hånd i hanke med styrelserne

ude i i landdistrikterne og det har

blandt andet tinglysning og skat omvendt kan vi jo se at der har været et konstant pres på at centralisere tingene i københavn man har haft en omorganisering af statsforvaltningerne

selv kystdirektoratet som var i lemvig og nu flyttet til

den forkerte retning

været en masse gode eksempler og det er også noget af det der har været på høringen i landdistriktsudvalget jeg synes jo sådan

lytte til det men også kigge til andre lande som for eksempel england

har haft nogle rigtig gode erfaringer med udflytning

den private sektor men det er også sådan

højtuddannede for så er der nogle andre arbejdspladser man så også kan tilbyde at komme ind til

altså generelt at det bliver nemmere at få mere kvalificeret arbejdskraft i landdistrikterne hvis der også er nogle statslige styrelser som er placeret der så kan man få sin ægtefælle med

så er der også det aspekt i det at det selvfølgelig er med til at pumpe nogle penge ud i lokalsamfundet det kan være frisørerne børnene skal passes man skal også handle ind i netto eller kvickly eller hvor man nu handler henne

den måde skaber det også nogle afledte effekter i lokalområdet som kan være med til at holde hånden under den private beskæftigelse så jeg vil kort sige til sidst at jeg

se at alle vil vinde på en udflytning af statslige arbejdspladser derfor synes jeg også at vi burde kunne være mere klar i spyttet fra folketingets side

vi ikke blot siger at

etableres nye statslige arbejdspladser skal de flyttes ud men de eksisterende arbejdspladser

også fremgår af den redegørelse der skal behandles lige om lidt

heller ikke flyttet nogen ud ergo bliver det status quo jeg synes vi burde tage lidt hårdere fat og klart melde ud samlet at vi faktisk gerne vil flytte statslige arbejdspladser til landdistrikterne og til provinsen men igen

god debat nogle gode meningsudvekslinger og så må vi jo

at det bærer frugt fremadrettet med at få

godt lave mere retfærdig

produktivitet og service ud af det

at hvis man siger nulvækst får man sådan set de samme penge i dag som man gjorde i går

udgifter til sundhedssystemet

der med at komme med skræmmeeksempler på at nu kommer der flere tusind færre

jeg kan

for landdistrikter

regionale og landdistriktspolitiske område

og behandlede den seneste redegørelse af regeringen har vi ikke haft nogen lovforslag i landdistriktsudvalget men alligevel har vi en redegørelse der kommer vidt omkring og det gør den fordi man har samlet flere ting som både kommer byer og land til gavn redegørelsen anerkender at vi har nogle åbenlyse udfordringer i de danske landdistrikter og yderområder og af initiativer der bliver fremhævet

regeringen er blandt andet nedrivningspuljen jeg er glad for at vi i venstre fik gennemført nedrivningspuljen i vækstpakken i to tusind og tretten og derfor vil jeg også gerne kvittere for at regeringen gik med til at fortsætte ordningen i vækstpakken tusind og fjorten dog kun med yderligere fem og halvtreds million kroner

nedrivningspuljen der skal redde de danske landdistrikter nedrivningspuljen gør et udmærket stykke arbejde men det er ikke det der sikrer vækst og en positiv udvikling et af problemerne der er forbundet med nedrivning af faldefærdige huse er også det lovkrav som siger at hvis man nedriver sit hus frivilligt skal man genopbygge det inden for

det afholder mange fra at rive deres ellers

under området for nedrivning at man giver en ret på ti år til at bygge på grunde hvor ejeren selv har forestået nedrivningen et andet initiativ som positivt fremhæves i regeringens redegørelse er puljen for øget befordringsfradrag til yderområderne også her er vi i venstre glade for at regeringen gik med til denne aftale også selv om vi gerne ville gå længere for at styrke mobiliteten i landdistrikterne men

ligger længst væk længst væk fra kraftcentrene og hvor der er

stort behov for at pendle netop

arbejde leder mig videre til en anden ting der også fremgår af redegørelsen det er beskæftigelsesfrekvensen den er

i landdistrikterne end i de store byer alligevel ser vi en udvikling hvor væksten i landdistrikterne

for alvor at blomstre igen efter krisen vækst er forudsætningen for at skabe nye og varige arbejdspladser og forudsætningen for at flytte fra by til land er i bund og grund

man kan få et arbejde igen vil venstre kvittere

til at hjælpe vækst på vej i

regeringen har lavet med venstre

flere omgange men vi vil også gerne gå endnu længere for der skal ske markante politiske tiltag hvis vi skal have et danmark i balance venstre har netop lanceret den nok mest ambitiøse landdistriktspolitik i form af tredive tætskrevne sider med væksttiltag og fjernelse af barrierer lige fra en omfattende liberalisering af planloven til bedre nedrivningsforhold bedre lægedækning i hele landet bedre pendlingsforhold bedre mobilitet vidensbro fra universiteterne ud til uddannelsesinstitutionerne lokalt og

vækstpilotordninger bredbåndsfond bedre turismemuligheder og endelig som vi lige har debatteret en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser så kære regering i venstre mener vi ikke at små sådan signalpolitiske tiltag er nok vi anerkender de skridt der er taget men vi ønsker simpelt hen at vi ser nogle mere markante og konkrete politiske tiltag fra regeringens

det er derfor mit håb og venstres håb at vi sammen kan skabe nogle positive vinde der kan fremme landdistrikterne så vi igen får et danmark

for den region jeg kommer fra region syddanmark syddanmark vil det betyde i omegnen af

tusind arbejdspladser er det ikke en bekymring som

også når ordføreren nu sammenligner med hvad der skete fra to tusind og et til to tusind og elleve

kommunerne politireform retsreform osv

og hvad det har betydet for landdistrikterne og at man

to tusind og tretten et udgiftsstop betyder ikke en massakre på den offentlige velfærd vores udgiftsstop går ud på at man kan løn og prisfremskrive

kigger tilbage i historikken som ordføreren ønskede at

været meget begejstret for venstres venstres aktive

af statslige arbejdspladser uanset om det drejer sig om sikkerhedsstyrelsen miljøcentrene den digitale tinglysning skat og så videre men man begræder at regeringen desværre har centraliseret flere af de statslige arbejdspladser vi lige har flyttet ud igen det er så håber at regeringen vil gå med desværre kunne vi kun få den garanti fra statsministeren at en udflytning af statslige arbejdspladser kunne man ikke få med i regeringens vækstinitiativer for landdistrikterne vi glæder os til at se hvad de konkret indeholder men den eneste garanti vi kunne få var at det der virkelig batter noget en aktiv

ser på de nedlagte bygninger forladte bygninger der er som følge af kommunalreform retsreform politireform osv så ligger begejstringen

et meget lille sted så ordene er forlorne jeg vil i stedet pege på to initiativer som regeringen har taget

boligaftalen der har skabt otte tusind fem hundrede arbejdspladser i region syddanmark vil vil ordføreren

og jeg har også spurgt finansministeren til togfonden

jo netop det som finansministeren også fremhævede som det mest ambitiøse projekt for landdistrikterne i regeringens periode

jo bare sådan med den togfond at den betyder at

vi investerer igen massivt i østdanmark

stopper i aalborg aarhus odense og københavn

fordi regeringen målrettet har arbejdet med at skabe bedre vilkår for vækst og arbejdspladser i vores yderområder siden vi trådte til

hjulpet at vi i danmark er på vej ud af krisen der er kommet flere arbejdspladser i alle dele af landet og ledigheden i vores landdistrikter er

siden to tusind og elleve men at det står bedre til end før er også et resultat af regeringens arbejde på området da regeringen blev dannet

første gang i historien for at udpege en landdistriktsminister det sendte et klart signal om at landdistrikterne efter mange års ørkenvandring skulle have en høj politisk prioritet det signal har vi fulgt

med mange konkrete initiativer vi har forbedret den kollektive trafik i yderområderne og øget tilskuddet til færgetaksterne til småøerne vi har sikret kommunal udligning der understøtter økonomien i landdistrikterne og vi har med vækstplaner for både fødevarer og turisme sat fokus på det potentiale for vækst og beskæftigelse der særlig er i vores yderområder så er det jo heller ikke nogen hemmelighed at regeringen i disse dage løbende præsenterer flere udspil der kommer landdistrikterne til gode det første så vi i mandags her blev regeringen enig med landbruget og den finansielle sektor om en hjælpende hånd til udvikling af dansk landbrug med blandt andet en investeringsfond på to milliard kroner og i går blev konturerne

kommende vækstudspil der særlig er målrettet landdistrikterne

den vækst vi oplever i danmark skal komme hele landet til gode det er en helt rigtig målsætning og jeg ser frem til at debattere indholdet med mine kolleger landdistriktspolitik er et emne som står socialdemokraterne meget nær der er ikke

den skævhed der er mellem land og by men denne regering har gjort meget og med vores kommende vækstinitiativer bygger vi oven på den indsats det arbejde fortsætter naturligvis men vi skal heller ikke glemme

og har ressourcerne til at løfte dem i virkeligheden det vigtigste udgangspunkt i den her debat derfor vil jeg her til sidst gerne sige at jeg er glad for at ministeren i sin redegørelse vælger at lægge vægt på det store potentiale vores landdistrikter besidder det synes jeg er en afgørende pointe for selv om vi bestemt tager udfordringerne alvorligt skal vi netop huske på at vores landdistrikter rummer store muligheder for vækst beskæftigelse og øget tilflytning

i forhold til til spørgsmålet her

har vi faktisk både i det vi har gjort og i det vi har lagt frem her også taget højde for hvordan vi kan stabilisere udviklingen

ny vækst og arbejdspladser ligesom vi gennem vores periode altså har skabt

vi har også været inde og lave en reform af planloven som har givet kommunerne større frihedsgrader og jeg mener at kommunerne skal

så kunne det jo være dejligt hvis det var sådan at landdistriktsredegørelsen

mere og mere positiv ud år for år så man kunne sige

virker faktisk det gør at der er endnu flere der ønsker at bosætte sig derude hvor det er allersmukkest

jo svært at få øje på markante ændringer i forhold til sidste år jeg tænker at

primært skyldes en meget central ting som vi har

forrige punkt nemlig det her med statslige arbejdspladser det er nemlig sådan og gudskelov for det at der er undersøgelser der viser at fem og tyve procent af danskerne rent faktisk gerne vil bo tættere på naturen så det er dejlig positivt

ikke fordi folk ikke vil landdistrikterne det er simpelt hen fordi de ikke kan få noget arbejde derude så skal vi få folk til at flytte til landdistrikterne

danmark at staten er

burde den også være mere tilgængelig mere fordelt

desværre ser det sådan ud at vi har

og firstusind statslige arbejdspladser hvoraf de firstusind ligger i region hovedstaden det kan vi jo godt gøre bedre især i forhold til at mange af de statslige arbejdspladser

er kontorarbejdspladser hvor man sidder foran en computer og taler i telefon og det kan man i princippet gøre hvor som helst så derfor kunne det være rigtig rart hvis vi kunne flytte mange af de statslige arbejdspladser ud i landet ydermere og det var jo egentlig noget

frigive nogle flere statslige arbejdspladser til hjemmearbejdspladser

var mere uafhængige af hvor de bosatte sig så det er den vej vi ser i dansk folkeparti

der findes jo styrelser og uddannelsesinstitutioner som

det er jo heldigvis sådan at statslige arbejdspladser genererer flere private arbejdspladser i det område de ligger i

forslag om udflytning af statslige arbejdspladser og det er sådan at vi i dansk folkeparti har

den overbevisning at skal vi vende udviklingen

er det simpelt hen roden vi skal gribe fat om de statslige arbejdspladser

det det hele handler om og derfor betyder det så meget for os og vi håber da at vi snart kan få et flertal for vores forslag om udflytning af flere statslige arbejdspladser

vil vi gerne hilse debatten om udviklingen og udfordringerne udfordringerne i vores yderområder og landdistrikter velkommen det handler om

lige meget om vi taler om manglende arbejdspladser manglende finansiering lukning af skoler ringe infrastruktur eller nogle af de andre udfordringer som vores landdistrikter lever med så handler det om mennesker mennesker som vi gerne vil gøre en forskel for vi har brug for et sammenhængende danmark hvor der er plads til mangfoldighed og forskellig levevis vi har brug for at det er muligt at bo og arbejde i vores yderområder og landdistrikter hvad enten det er fordi man bor der per tradition fordi det er billigere fordi man gerne vil stå af ræset eller fordi man ønsker en anden opvækst for sine børn derfor er vi i radikale venstre også stolte af at denne regering har oprettet et særskilt ministerium til at beskæftige sig med tiltag til gavn og glæde for vores småøer vores økommuner vores yderområder og vores landdistrikter på de snart

en lang liste af søstærke skibe som nu er sat i søen de har gjort en stor forskel

meget mere kan og skal gøres

som debatten i dag drejer sig om bliver man imponeret for de initiativer der er taget og udmøntet rækker langt stort set alle ministerier har bidraget med tiltag der er lavet nye love gamle ændret og der er oprettet puljer og vækstinitiativer som har gavnet på landet denne regering har set problemerne oppefra og har taget seriøst at vores dejlige lille land har haft store udfordringer når det gælder den demografiske udvikling hvordan den økonomiske finanskrise har ramt med forskellig styrke rundtomkring

nogle gode resultater ud af og jeg skal bare nævne

fleksboligordning initiativer til at forbedre mobil og bredbåndsdækning ændringer i planloven med en landdistriktsbestemmelse der skal give alle kommuner de samme muligheder for at tage særlige initiativer i forhold til vanskeligt stillede landdistrikter flere midler til

nedrivning af misligholdte huse ændringer i den kommunale udligning

fire hundrede million kroner fra de større bykommuner til land og yderområderne og billigere godstransport til ørerne nogle vil måske sige at det

er nemlig brug for at sætte ind på mange områder for at opnå en samlet effekt og det er det regeringen har gjort naturligvis er der stadig ting at udrette i forhold til landdistrikternes udfordring det må vi ikke glemme på landdistriktsudvalgets ture rundtom i landet synes det lysende klart at der er en tendens til at der hvor ildsjælene bor

er der virkelyst derfor er radikale venstre glade for de initiativer der peger i retning af mulighed for skabelse af nye private arbejdspladser til at hjælpe på

i den retning har regeringen blandt andet indgået aftale om en udviklingspakke og en kreditpakke som forbedrer små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering fra to tusind og tretten til to tusind og femten danner disse initiativer basis for et øget udlån på tolv milliard kroner noget der kan og vil kunne mærkes hos virksomhederne dertil skal lægges en aftale om vækstplan som jo er indgået bredt på samlet fem og halvfjerds milliard

der skal bidrage til vækst og til beskæftigelse i hele landet det sker blandt andet gennem vækstlån til iværksættere små vækstaktioner

radikale venstre vil videre ad iværksættervejen og gøre det endnu nemmere at starte egen virksomhed også til glæde i landdistrikterne ja faktisk vil vi gerne have en hel nation

skal alle parter på banen dertil har erhvervs og vækstministeren nedsat et bredt udvalg der skal afdække problemstillingerne med finansiering af bolig og erhvervsejendomme i landdistrikterne og komme med bud på løsninger

der er snart en delrapport

det går fremad både på landsplan og også i en del kommuner med landdistrikter det kan vi glæde os over

erhvervsmuligheder vi har understøttet med initiativer i vækstplanen har især fokuseret på fødevareproduktion og turisme og især kyst og naturturisme hvor danmark har et stort potentiale for yderligere udvikling til sidst vil jeg nævne god it infrastruktur som en vigtig faktor for udviklingen af vores landdistrikter ordentlig internetforbindelse og mobildækning er altafgørende for en virksomhed det kan sikre hjemmearbejdspladser og i det hele taget gøre det mere attraktivt at bo på landet i det mindste ikke gøre det til en forhindring så alt i alt er der fokus på udfordringerne der er udmøntet et hav af gode og effektive initiativer og der er en gryende optimisme både rundtomkring i landet men også hos radikale venstre vi lukker ikke øjnene

er en stor udfordring det kan være et problem for sammenhængskraften hvis nogle områder af landet oplever tilbagegang eller stagnation mens andre dele af landet løber med hele udviklingen det skal være muligt at leve et liv på landet med gode muligheder for trivsel uanset om der er tale om børnefamilien der gerne vil flytte på landet eller det ældre ægtepar som har brug for mere pleje men gerne vil blive boende i eget hus derfor vil vi gerne kvittere for at regeringen og enhedslisten har bakket op om sfs forslag om en handleplan for yderområderne og vi ser

jeg håber meget på at handleplanen vil kunne udgøre et afsæt for endnu flere initiativer som kan være med til at sætte skub i udviklingen af yderområderne for sf er det samtidig vigtigt at der kan leves et liv i yderområderne som giver den enkelte gode muligheder for at få et job eller starte en virksomhed sf har allerede foreslået en række tiltag som vi mener vil kunne styrke land og yderområderne først og fremmest har vi længe oplevet et skævt boligmarked hvor priserne igen er begyndt at stige i byerne mens det fortsat kan være

svært at sælge sin bolig i yderområderne det skyldes at folk der både vil og har råd til at købe ikke kan få lån i deres realkreditinstitut eller bank fordi omsætningen på boligmarkedet i det konkrete område er for lav det er en ond spiral

til boligejerne det er positivt at private aktører etablerer alternative lånemuligheder for nogle af dem der forgæves søger hjælp i banker eller realkreditinstitutter men renten er til gengæld også markant højere end det nuværende renteniveau hos realkreditinstitutterne derfor skal vi gøre mere for at hjælpe boligejerne sf opfordrer regeringen til at være med til at hugge den helt store gordiske knude over og sikre bedre muligheder for at låne penge til bolig eller til at starte en virksomhed alt for mange får nej til at købe drømmehuset

rimeligt vi foreslår derfor at der oprettes et særligt realkreditinstitut der tager sig af udlån i yderområderne gerne i samarbejde med de eksisterende realkreditinstitutter en anden vigtig opgave der

tiltrække flere tilflyttere hvis ikke der er et job at få i en rimelig afstand fra bopælen det skal være muligt at pendle til jobbet derfor er det helt afgørende at vi får skabt nogle flere arbejdspladser vi skal satse på

og som samtidig vil være et mere bæredygtigt alternativ til olie og kulfyring vi har også foreslået at vi rykker flere uddannelsesinstitutioner ud i landet for eksempel i sammenhæng med de virksomheder som bagefter skal hyre ingeniører og som i dag har svært ved at tiltrække folk med de rigtige kvalifikationer vi skal desuden have skabt større blik for det store udviklingspotentiale der er hos lokale iværksættere og enmandsvirksomheder

vi kan satse på forædling af vores landbrugsprodukter

forarbejder flere lokale råvarer til kvalitetsprodukter en satsning på forædling kan kombineres med lokale fødevaremarkeder som kan bidrage til en styrkelse af turismen et andet tiltag kunne være en mærkningsordning for naturskånsomt kystfiskeri som vil give forbrugerne mulighed for at vælge fisk der er fanget bæredygtigt samtidig kan der laves analyser af de enkelte lokalområders potentiale i forhold til om det eksempelvis kan være turisme fødevarer eller bioøkonomi der skal satses på i et særligt område eller landsby vi foreslår i den forbindelse at et rejsehold skal tage rundt i landet og rådgive om potentialet i lokalområderne rejseholdet

offentlige styrelser og lokale ildsjæle

inspiration til yderområderne til

forretningsideer som kan skabe vækst i forhold til for eksempel turisme forædling af fødevarer eller udvikling af bioøkonomi det afhænger helt af områdets særlige potentiale og der bør følges op politisk på rejseholdets anbefalinger med økonomisk støtte og forbedrede rammevilkår

samtidig ønsker sf at indføre delt kommuneskat så man betaler kommuneskat i de kommuner i danmark hvor man ejer en helårsbolig forslaget kan give flere skatteindtægter til yderkommunerne

den kollektive trafik er i orden for at alle mennesker skal kunne bo i landdistrikterne er det en vigtig forudsætning

at der er en god og velfungerende offentlig trafik samtidig skal bredbåndsforbindelsen og mobildækningen være god ikke mindst fordi det kan være med til at tiltrække nogle af de virksomheder som kan drive deres forretning fra yderområderne hvis opkoblingen opkoblingen til omverdenen er i orden til sidst vi håber meget at regeringen både før og efter valget vil følge op på sfs forslag for at styrke landets yderområder for der er behov for vækst og udvikling i hele landet

og det er det der handler om finansiering af bolig

som en der ønsker at købe en bolig

kreditgodkendt men ikke kan få

en erhvervsvirksomhed i sønderjylland som ligger ude i en landsby de kan ikke låne en million

bygninger de er i nu men hvis de flytter til kolding kan de sagtens låne

på der må vi jo konstatere en

regeringen og de borgerlige partier i den forstand at man

undersøge hvordan

men vi ved jo også at

så vil det ikke medføre det som er helt grundlæggende for at der kommer gang i livet på landet nemlig at erhverv og hushandler kan

må man altså se på det som man har gjort når man har skullet lave store ting

det danske samfund har været inde omkring det med en samlet løsning

en af de største sociale økonomiske og erhvervsmæssige forandringer i hele vores historie var det statslån der lå bag da man efter anden verdenskrig stod og manglede gode boliger til

tres årige statslån der kom på banen så det vil sige at det er noget vi vi i den grad

det har været grundlæggende i de største

de borgerlige afviser enhver form for statsgaranti eller statslig involvering i

før vi når frem til løsninger som bygger på noget samfundsmæssigt

får vi ikke løst problemerne og vi skal jo ikke se ret langt væk før vi kan se

er den måde man kan gøre det på hvis man tager til norge den norske husbank løser en enorm

en række andre

den islandske stats boligfinansieringsfond som har en meget meget stor volumen af hele långivningen på island

man har lavet aftale om mellem regeringen

der involverer staten det som er opmuntrende for os

vi nu her frem mod den femtende september ser frem til at der skal komme et katalog af forslag også

noget som fysisk og digital infrastruktur

noget som socialøkonomiske virksomheder alle de punkter plus en række flere kommer der forslag om

inden den femtende september og det lover jo godt

forhandles mellem partierne så det må vi sige

et imponerende resultat som er kommet ud af et forslag fra socialistisk folkeparti men

beskriver en række rigtige

initiativer og en række områder

omkring erhvervsliv landbrug turisme og alt det så

kan se frem til den femtende september

par bemærkninger falde om det at vi nu i en

personligt ment i forhold til den minister der har ansvaret nu

men jeg må bare sige at

har vist sig at hver eneste gang vi i

skulle have en minister i samråd omkring bag et specifikt emne

det en anden minister end den vi ellers taler med i forhold til det område

bliver mindet om den der september og derfor kan det være et signal til hvem som helst

helt afhængigt af hvordan sammensætningen i salen er efter et valg

ministerier som har de her områder der

landbrugets vilkår og så videre den række af initiativer der sikkert kommer nu kunne jeg så forstå at regeringen kommer med forslag

i allernærmeste fremtid måske i løbet af nogle få dage bliver sikkert også en række forslag som kommer til at ligge alle andre steder end her

der måske er større muligheder hvis det

vækstministeren fødevareministeren eller hvem det nu er

på om vi kommer til at opleve at ministeren går på talerstolen her og redegør for hvad vi kan forvente os i løbet af et par dage det er rigtig spændende om det nu sker

så håbe at dem der skal sidde i de rigtige tårne eller

gentage dele af min tale fra før

på fjorten sider ligesom redegørelsen

oplæg som liberal alliance har lavet til landdistriktsområdet og hvor vi peger på at

vil give reelt kommunalt selvstyre

en række områder som vi helt konkret

det jo ikke er den minister her der har området der

fremragende forslag som virkelig vil løse problemerne på landdistriktsområdet

er faktisk det vi tror på er løsningen og som nytter noget noget

det kunne så passende komme ind i den diskussion der forhåbentlig kommer når nu

i løbet af nogle få dage fordi vi jo er ved at varme op til et eller andet

i allernærmeste fremtid fornemmer vi så vi takker bare for redegørelsen og konstaterer at det kunne give anledning til overvejelser om

især mænd uden uddannelse

vi kender alle sammen virksomheder i yderområderne som er lukket

vi set med lindøværftet i kerteminde kommune vi har set det med vestas på langeland og der er mange andre eksempler derfor er vi selvfølgelig også meget optaget af at skabe arbejdspladser og det er også derfor vi kæder en beskæftigelsesreform sammen med en vækstreform fordi vi bliver nødt til at indrette et beskæftigelsessystem som betyder at der er job i den sidste ende it tilgængelighed er en helt afgørende faktor for udviklingen i alle dele af landet

det siger sig selv at det ikke er befordrende for etablering af nye arbejdspladser vi skal også blive ved med at se på hvordan vi kan indrette vejnettet så det er muligt at komme hurtigt til og fra alle dele i landet på en sikker måde både for personer og varer så infrastruktur kollektiv trafik hyppigheden af den

både i forhold til hyppigheden men sandelig også i forhold til prisen for transport af både

jeg nævne vores konservative forslag om en udvidet boligjobordning der skal være permanent

lade den udvide til også at omfatte sommerhuse og indbrudssikring det vil helt sikkert gavne mange steder i landet regeringens redegørelse er efter vores opfattelse et skønmaleri og man nævner en hel masse initiativer som om det er nye initiativer men det er det reelt

der er tale om gammel vin på nye flasker og der er tale om projekter

yderområderne men som blot tages med i regeringens redegørelse for at det skal se ud af noget det bliver først godt den dag vi her i folketinget begynder at gøre noget konkret for yderområderne

det handler jo altså om en ny planlov kast det hele op i luften

væk med topskat bedre beskæftigelsesfradrag så det

kan betale sig at arbejde lavere selskabsskat flere lokale uddannelser infrastruktur har jeg været inde på vejnet men også it de ting der skaber vækst og beskæftigelse i nærområderne

at vi har været så tæt på at alle partier virkelig

vil gerne have lov til at takke herre leif mikkelsen for ikke at læse hele

herre mike legarth kunne ikke stå for fristelsen og vi fik hele det konservative valgprogram men

var der jo også mange landdistriktsting i noget af det så sådan er det men jeg vil godt sige at

det er vigtigt at vi har den her årlige anledning til at gøre status

en grundig og nuanceret debat med fokus på vores landdistrikter

det er lykkedes os at gå fra cirka hundrede deltagere til

være et sted hvor vi diskuterer de udfordringer der er

vedtaget en del ting i folketinget hvordan vi omsætter

den her fantastiske landdistriktskonference og jeg synes det

et billede af vores landdistrikter hvor hvor det var

sociale nomader og rådne bananer og

meget meget ringe historier om hvordan livet er i vores landdistrikter og sådan er det

tvivl om at der har været

og der er ingen tvivl om og vi har jo haft et slagsmål om statslige arbejdspladser tidligere i dag at det at der er mistet så mange arbejdspladser

et stærkt behov for at få set på hvordan vi kommer videre hvordan

der er faktisk tohundredetusind færre arbejdspladser i vores primærerhverv end der var i nitten seks og tres

man altid diskutere en enkelt styrelse hundrede og fyrre mand eller

altså lego grundfos

de ligger jo alle sammen i produktionsdanmark og uden for de store byer så det er klart at når de også går tilbage

betydning vi mistede mange arbejdspladser under krisen

glad for at vi har den her diskussion og jeg er også glad for at

som minister får lov til at være den der bliver de her områders talerør i regeringen og får lov til at være med til at koordinere det

det at vi er nogle der hele tiden det har vi et fælles ansvar for

taler de udfordringer op der er i vores landdistrikter betyder at at uanset hvilken farve finansministeren og de andre har

vi nødt til at tage det på os og det skal så lægges oven i

grundlæggende debat

hvor mange der skal bo i vores landdistrikter det er sådan at

hvordan får vi vores landdistrikter til at fungere og hvordan tager vi

for for quickfix så er det ikke rigtigt

er urigtigt jeg mener faktisk at diskussion kan være med til

alle de mange forskellige løsninger og har haft et godt samarbejde på tværs af regeringen

et knips med fingrene og i øvrigt har vi lavet en lang række vækstaftaler sammen

er klart at det ikke

dansk folkeparti så der kan være aftaler på kryds og tværs og jeg synes at det er en af folkestyrets store styrker

er arbejdspladserne forudsætningen for at vi kan skabe udvikling bosætning og vækst de initiativer vi har taget igennem mere

end tre år synes jeg har været med til

forskellige vækstplaner vi er kommet med skal jeg vende tilbage til lidt senere men jeg vil først sige lidt om

det er vel ikke nogen overraskelse at det der hedder urbaniseringen fortsætter redegørelsen viser at

der mærker det vi lavede sidste år en undersøgelse

faktisk ikke i tilbagegang der er en enkelt eller to men reelt er vores købstæder

man flytter fra og det var jo ikke os men

ophævede bopælspligten

har vi en stor udfordring i at tale de her områder op og ikke ned og i virkeligheden gøre den

godt tilbud til dem men der har været en tilbagegang siden to tusind og syv på fire procent i de her områder

det betyder jo ikke skal tages alvorligt

i virkeligheden nødt til at forholde os til de her befolkningsforskydninger

bare sige at når man kigger rundt i europa

er danmark ikke stærkt urbaniseret det er gået lidt stærkt i de senere år men

der er over hele verden i to tusind og halvtreds er

at halvfjerds procent af befolkningen på jorden vil bo i byer det giver nogle nye muligheder men det giver søreme også nogle nye udfordringer vi har prøvet at gøre det at vi arbejder sammen med alle regioner i danmark om at skabe byregioner hvor vi knytter land og by sammen jeg tror det er en mulighed for at se by og land som hinandens forudsætninger og ikke

hinandens modsætninger for det det er faktisk sådan at uden den store arbejdskraft der

og uden dem ville det ikke gå godt

altså vi gik jo fra at der var tolv kommuner der under den tidligere regering havde

som en del af vækstplanen hvor venstre også var med og jeg er åben over for at diskutere det for

tohundredetusind danskere og det synes jeg er positivt der hver dag pendler for at komme på arbejde

er nogle danskere der ikke vil bruge alle de penge de tjener

råd til at gøre noget ekstra for deres børn og være en del af et stærkt fællesskab man kan faktisk bo

så lad os diskutere hvad vi også kan gøre den vej rundt

der er rigtig mange ældre der dør og så fødes der færre børn fordi der er rigtig mange 65ere det er jo interessant at de to yngste byer vi har i danmark er aarhus

så der sker nogle voldsomme ændringer tager vi langeland lolland falster og visse områder i jylland ser

mange børn de kan få i hvert fald

hører til den kvindelige del af menneskeheden

den anden vej vi kan se at på vestsjælland og

ud i landdistrikterne og der er nittentusind der flytter fra så det er ikke sådan

nogle værktøjer til at få flere til at flytte ud det er heller ikke utænkeligt at vi vil se en tiltagende udflytning i visse dele af vores landdistriktsområder

selvfølgelig sørge for at få alle med og vi skal

strategisk udvikling og en strategisk satsning på hvordan

årene frem til to tusind og tretten var der en voldsom nedgang i beskæftigelsen det fremgår også af vores redegørelse men i høj grad ramte den jo mange af vores landdistrikts og yderområder på landsplan er beskæftigelsen som jeg sagde heldigvis i bedring

tror landdistrikter og yderområder går en bedre tid i møde og når vi kigger på det som flere af ordførerne også fremhævede

lavere ledighed i vores landdistrikter det skyldes selvfølgelig også at der er en del som er pensionister men der er faktisk gode muligheder

for at fremme beskæftigelsen i de områder de aktuelle tal på kommuneniveau viser også at der er mange kommuner med landdistriktsområder der har fået en betragtelig lavere ledighed de seneste år det synes jeg vi skal tage positivt med i vores videre arbejde

er det faktisk sådan at den er højere i landdistrikterne

lavet et særligt afsnit om vores små øer

med i redegørelsen som et særskilt

på vores danske småøer der er syv og tyve af dem vi gav nogle helt særlige fordele i forhold til vores lag konstruktion hvor vi doblede op

suppleret med sammenlignende analyser af situationen i

som i landdistrikterne udgangspunktet er at udfordringerne imidlertid er større de er forstærket og det gælder først og fremmest på vores små øer men det gælder også vores lidt større økommuner det afgørende er jo at

vi understøtter deres udvikling jeg mener det vil være et kæmpe tab for danmark hvis vi ikke formår at fastholde nogle levende aktive

er sådan at vores øer er beboet af dygtige virkelystne mennesker der ser muligheder og potentialer og har en optimisme som er

er der også mulighed for at udvikle

svar dem der tror der er lette svar

demagoger eller også har de ikke forstået udfordringens omfang og betydning i vores landdistrikter og yderområder vi står med en stor opgave og vores kommuner står med

men også nogle nødvendige valg om prioriteringer og jeg kan

odsherred hvor min gode partifælle herre thomas adelskov jo blev borgmester for nogle år siden da var de faktisk sat under administration de havde en negativ vækst negativ fraflytning de har truffet nogle svære valg hvad

flere unge i uddannelse de har profileret sig

at mange kommuner er mere og mere bevidste om den situation de står i og ser behovet for at arbejde strategisk og fokuseret i forhold til udfordringer som befolkningsforskydninger skaber i vores landdistrikter

vi har en rolle at spille i staten med et ansvar for at sikre de fornuftige rammevilkår for udvikling og bosætning jeg synes også redegørelsen viser at

byfornyelsesindsatsen har jeg målrettet sammen med et flertal i folketinget så der går flere midler til de

både områdefornyelsen og selve byfornyelsen husk på at hver gang vi bruger en krone i byfornyelse kommer der fem kroner ekstra ind fra eksterne private

også gennemført en fleksboligordning som vi nu ændrer

bliver muligt at få den finansieret jeg har faktisk store forventninger til at tilladelsen følger boligen og ikke personen så kan man få det finansieret og jeg tror faktisk også på at der er rigtig mange som vil købe en sådan bolig fordi den er billiger end et sommerhus man kan leje den ud og man kan man kan faktisk sælge den som feriebolig igen jeg tror virkelig det er noget som er blevet positivt modtaget her har vi også lyttet til hvad man har sagt

i redegørelsen er jo med til at understøtte både kommunernes arbejde og understøtte bosætning

ligestillet konkurrencemæssigt med erhvervet inde på fastlandet og

redegørelsen viser som jeg har sagt

kort nævne at fødevarer og landbrug selvfølgelig spiller en væsentlig rolle for landdistrikterne vores fødevarevækstplan som mange partier tilsluttede sig siger erhvervet selv vil skabe mellem tyvetusind

egnsting som nu produceres lokalt det er faktisk ved at være en succes turisme er et andet erhvervsmæssigt område hvor vi virkelig har sat ind

er det største indsatsområde vi stort set har

sidste år havde vi rekordfremgang i år ser

der skal vi selvfølgelig have vores del af kagen vi har gjort rigtig meget men vi kan gøre mere

udnytte vores kystområder på en anden måde

sat det på dagsordenen danmark skal også i fremtiden

tak for debatten der er udfordringer i vores yderområder og landdistrikter vi kommer ikke uden om

skal ikke lukke øjnene for dem tværtimod

det er vigtigt at vi fortsætter jeg vil appellere til alle om det vi har fokus på vores landdistrikter

så har vi vel en forpligtelse her til at sikre de bedst mulige rammevilkår og ikke kun tale os op i et hjørne når vi diskuterer tingene det synes jeg heller ikke vi har gjort i løbet af det år

mange landdistrikter og yderområder oplever befolkningstilbagegang og jeg tror de forventer af os at vi skaber resultater til gavn

når jeg kommer rundt mange steder

første minister der har været i vores område det er

så oplever jeg et liv og en aktivitet og

det område man kommer fra det skal vi selvfølgelig udnytte og vi skal være

de bosætningsmuligheder der efterspørges af mange mennesker er til stede og når medierne flyder over med

historier har vi vel også en forpligtelse til at

os udfylde den her rolle de har en væsentlig rolle for hele samfundet både for de mennesker der bor der men også for resten af landet

jeg som landdistriktsminister glad for at kunne aflevere en sådan redegørelse der viser at vi har gjort

masse i fællesskab vi skal videre men vi har en forpligtelse til at understøtte udviklingen i landdistrikter og yderområder så visse dele af ikke bliver hægtet af og det synes jeg

er godt på vej vi er ikke færdige men vi skal videre tak for

er fuldstændig enig i at sådan er det og at alt andet

det er derfor der skal ske noget på de områder der kan give arbejdspladser

mere gæld landbruget har brug for det er sådan at de har brug for at tjene penge og derfor er der en række ting der skal ændres

derfor er spørgsmålet hvis vi mener det her alvorligt hvad kan vi så forvente

tiltag i løbet af de nærmeste dage

investere i bæredygtige stalde jeg tror syv hundrede og firs million

generere over tre milliard kr fordi

er enig med herre leif mikkelsen i at der er visse landbrug som som har nogle store udfordringer det havde de jo også før ruslandskrisen men det har været med til at forstærke

ville gå for langt og uden at være ekspert på området

den her regering virkelig har taget landbrugets udfordringer alvorligt

sørget for at forbedre vilkårene tag situationen på bornholm hvor vores

at vi alle sammen er nødt til at sige ja til en forøget pulje til at rive bygninger ned

det er jo den ændring vi skal have lavet

hensyn til skatte og afgiftslettelser

om at fjerne registreringsafgiften så

vi har lagt en fødevarehandlingsplan frem nu understøtter vi ved at give fornyede investeringsmuligheder for landbruget jeg tror ikke man skal regne med der kommer så meget mere den vej rundt men det er også derfor vi

kan man rent faktisk spare så meget i månedlig husleje at man kan tage en tur sydpå en gang om måneden eller man kan måske lease en sportsvogn eller hvad man har lyst til så man kan alt lige fra at leve livet i overhalingsbanen til fjällräven på ryggen og kikkerten om halsen

men vi har også nogle udfordringer og det er vi også enige om vi har og en af de udfordringer

som kan finansiere de områder af landet

ærkeliberalist men jeg må også anerkende at der er områder af landet hvor markedskræfterne

ordentlig netdækning i hele landet uden på nogen måde at understøtte det fra statens side i form af en eller anden form for

dækning men jeg tror det er den vej vi skal gå så kan man diskutere om man skal putte pengene over i

altså de penge der kommer ind når man sælger de her frekvenser

vi skal stille kravene når vi udbyder frekvensen vi kan jo

statstilskud frem for at vi siger til dem når vi udbyder det her frekvensområde det er

så kan stille kravene om at dækker de dårligst dækkede områder men men man kan ikke bruge pengene to gange jeg er enig i at vi skal stille nogle

af boligjobordningen når du skal have det nedgravet fordi du

nogle større udfordringer og det er fordyrende i landdistrikterne dernæst siger vi at vi vil have en bredbåndsfond til de områder som får et tilbud som er væsentlig dyrere end det man

der er nogle områder hvor det er helt afsindig dyrt

forsinke alting så stiller man sig til at vente på at der kommer penge fra en statslig fond

så vidt jeg forstår tage pengene fra frekvenserne når man udbyder dem

statslig fond vi tror mere på at forpligte dem

vinder de her frekvensauktioner men jeg tror vi er enige om at vi skal dække de yderområder stille krav til det ved udbygningen vi tror ikke på at det er en statslig fond der ligesom skal løfte det her

thomas danielsen for venstre

udnyttet dommen om

ost tilladelserne til at foreslå mere regulering på hele taxaområdet atax som er den landsdækkende arbejdsgiverorganisation på taxaområdet

i deres høringssvar at der er nogle mindre byer i danmark hvor de ikke er repræsenteret

undre at regeringen vil give dødsstødet til samtlige lokale overenskomster på taxaområdet på baggrund af en dom om ost tilladelserne limousinekørsel er ofte præget af freelancechauffører og lovforslaget vil umuliggøre den type ansættelse det er en nødvendighed for branchen at ansætte chaufførerne freelance fordi

med betydelige variationer i mængden af kørsel branchen vil ikke kunne aflønne chaufførerne året rundt med en fast timeløn som for eksempel krifas eller 3fs overenskomst forudsætter venstre foreslår derfor at limousinekørsel undtages eller udtages af lovforslaget afsluttende må jeg beklageligvis konstatere at det grænser til lovsjusk at høringssvarene til så vigtigt et lovforslag er kommet så sent da vi først modtog dem mandag aften jeg har ligeledes bemærket at en række af høringsparterne ønsker en økonomisk høring for at få skabt klarhed over forslagets økonomiske konsekvenser før det vedtages sammenfattende er venstre positiv over for lovforslagets formål om at skabe sunde og klare konkurrencevilkår men som nævnt har vi en række spørgsmål som vi skal have afklaret og drøftet i udvalgsbehandlingen før vi tager endelig stilling

lige konkurrence i taxaerhvervet det var vi sådan set også med den tidligere regering for da lukkede vi nemlig for det her uden at lave så drastiske indgreb som

man nu griber til nemlig i forhold til det

tilladelser som vi ligesom hægtede op på en taxabevilling en til en det gjorde så også at man ikke kunne lave de her rene selskaber

vi har jo så set med med den dom der har været og

lønvilkår så

selvfølgelig spørge ind til i i udvalgsarbejdet

vi har jo foreningsfrihed i danmark også i forhold til fagforeninger og derfor er vi betænkelige

det virker på mig som om

ude i den enkelte virksomhed hvem man vil tegne overenskomst med og den enkelte chauffør

være i den fagforening som han nu har det bedst med

i udvalgsarbejdet måske få en anden formulering

så man ikke favoriserer en en bestemt

blandt andet 3f jo har indgået

som er den anden part i at indgå de der overenskomster

jeg går også ud fra at ordføreren er enig med mig i at

det her handler om at skaffe ordnede forhold og at lige nøjagtig taxiområdet er præget af et væld

som præger taxiområdet og det kommer man vel kun til livs hvis man ligesom har nogle landsdækkende overenskomster

skal køre efter en overenskomst og have en ordentlig løn og nogle ordentlige arbejdsvilkår jeg har det også fint med at

nu engang kører i dag hvor vi har set masser af eksempler på at det er det rene vilde vesten så så langt er vi jo enige

det er vores opgave herinde

atax overenskomst man har det med det jeg tror man kalder ta overenskomsten

det er vel vigtigt at have nogle retningslinjer at henvise til og det må dog være

som er indgået mellem to parter på arbejdsmarkedet repræsentative parter

er bare der jeg vil hen men det får vi belyst under udvalgsarbejdet og så er

vi alle sammen meget klogere det her er ikke på nogen måde religion for mig for det vigtigste er egentlig at vi får skabt en lige og fair konkurrence så vi ikke får lukket flere taxaer

når de har reguleret det her område

vi behandler i dag lukker det hul ved at sikre at den

fortsat er gældende på trods af det hul som den her dom har åbnet

at kørsel inden for bus gods og

arbejdsvilkår for de ansatte

ordentlige lønvilkår for de ansatte ligesom i dag hvis ikke vi gennemfører det

det her arbejdsmarked bliver fuldt liberaliseret til ugunst for de mennesker der arbejder i branchen det er vi ikke interesseret i og derfor kan det radikale venstre støtte

ordfører som ikke kan være til stede i dag og sige at socialdemokraterne også

dommen underminerer princippet om dansk løn og arbejdstid fordi den også godkender en lokalaftale som grundlag for løn og arbejdstid mellem en arbejdsgiver og hans ansatte herved åbnes en enorm glidebane for at undergrave overenskomsterne derfor er vi i sf meget glade for at det i dagens lovforslag præciseres at der skal aflønnes efter landsdækkende overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i danmark på taxaområdet har transportministeren været lidt usikker på situationen men vi hilser med tilfredshed at ministeren nu har fulgt blandt andet sfs kritik

et ændringsforslag til sit eget forslag der sikrer at princippet om at følge landsdækkende overenskomst også kommer til at omfatte taxaområdet

også ved den lejlighed at

transportministeren kom op med noget der duede det sagde vi allerede dengang at det så det bestemt ud til da lovforslaget allerede på det tidspunkt var sendt i høring så

var den her højesteretsdom som pludselig

lovforslaget som som efter vores mening ikke var på plads fordi man netop på taxiområdet opretholdt den gamle formulering og ikke den nye formulering man ville bruge på buskørselsloven og godskørselsloven

lige nøjagtig det ønske om at gå hele vejen

ministeren har lige lidt tid til at tænke over det

i bemærkningerne til ændringsforslaget vil jeg godt sige

kollektive overenskomster der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i danmark og som gælder på hele det danske område på området for sygetransport og offentlig servicetrafik så skriver man videre det er på nuværende tidspunkt uafklaret om der også på området for taxitilladelser jeg går ud fra at man med taxitilladelser mener almindelig taxikørsel på taxameter og på området for limousinekørsel findes sådanne kollektive

gyldighedsområde nærværende overenskomst dækker erhvervsmæssig persontransport i danmark med tilladelse til taxi limousine sygetransport og offentlig servicetrafik

altså det man aflønner taxichauffører med når de kører på almindeligt taxameter

forholdene om timeløn der står beskæftigelse i vogn med tilladelse til offentlig servicetrafik i limousine og vogn med sygetransport tilladelse

overenskomsten som 3f har med dansk erhverv som

hele landet minus storkøbenhavn den går igen i den

ud over hele landet og også dele

i storkøbenhavn en eller nogle overenskomster

den her formulering så jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor ministeren ikke tager skridtet fuldt ud

der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i danmark og som gælder på hele det danske område færdig slut for hele taxiområdet så er vi på plads så står der den samme formulering uden tvivl og så videre i buskørselsloven i godskørselsloven og så også i taxiloven men bortset fra det og det er selvfølgelig en indvending vi gør

lovforslag og ændringsforslaget er også rigtig godt det forbedrer det endnu mere så der skal ikke herske nogen tvivl om at enhedslisten

i gang at vi så kommer hele vejen

man her er inde at lovgive for noget der egentlig ikke skulle lovgives for i folketinget

er vores indgangsreplik til

klar til at se på det i udvalgsarbejdet

herre kim christiansen og herre leif mikkelsen

jo godt nok og har til hensigt at skabe klarhed men jeg synes at man går lige lovlig langt med hensyn til hvad

er det en grundig bearbejdning vi må have i udvalget hvis vi skal nå til enighed

ikke uden om og så må vi se om det kan balanceres så vi kan støtte det det er vi umiddelbart ikke særlig sikre på

men på den

der henvises i lovforslaget til det repræsentative og det synes jeg også er rimeligt at

stilling til hvem er det og hvordan defineres det og er det et tilfredsstillende begreb det må vi se på så er der i høringssvarene en henvendelse fra taxaområdet der gør opmærksom på at

problemer og der vil være nogle steder hvor overenskomsterne ikke længere kan gælde og hvorfor skal man afskaffe dem på baggrund af det her det forstår de ikke og det forstår jeg heller ikke samtidig vil jeg sige at vi har fået de høringssvar alt for sent mandag aften i denne uge vi har ikke haft tid til detaljeret grundigt at gå til bunds og få fundet ud af hvad der er op og ned i de høringssvar det har vi talt om flere gange i folketinget og det parlamentariske arbejde

vi kunne få dem noget tidligere så vi mere grundigt kunne forholde os til dem

limousinekørsel som vi jo ved fra

bibeholde det erhverv derfor synes vi måske at det er en god idé at

har givet her har jeg forsøgt efter bedste evne at være positiv

synes egentlig der er alt for mange ting at være negativ over for og derfor siger jeg at på

vi kan støtte det men det kan være at vi i udvalgsarbejdet kan få defineret og

udredt tingene så det ender med at vi alligevel kan tilslutte os men det kræver at der er en hel del ting

jeg går ikke ud fra at herre mike legarth er i tvivl om at arbejdsgiverforeningen for taxibranchen og dansk erhverv

repræsentative parter på arbejdsmarkedet og det er dem

lærepladser ude i virksomhederne så der er virkelig efterspørgsel efter de unge mennesker som ser frem til et

chauffører inden for alle mulige forskellige

virkelig alle tiders jeg har ikke nogen som helst forventning om at nogle af dem sidder og ser folketingets fjernsyn lige nu og her

deres bekymringer med os

de havde nemlig ud over deres stolthed over det fag de skulle træde ind i og deres forventninger

præcis det her spørgsmål var noget af det vi faktisk talte om for de var fuldkommen opdateret på den

som er baggrunden for at vi nu er her

er på vej ind i en branche som i den grad er udfordret hvis ikke vi

nogen fremtid i den branche så derfor er der faktisk mere på spil end som så formålet med lovforslaget

er at sikre at alle chauffører der sidder bag et rat i en dansk lastbil bus limousine sygetransportbil eller offentlig servicetrafikbil har ordentlige løn og arbejdsvilkår

bare det vi arbejder for derfor foreslås det at vognmanden skal følge de kollektive overenskomster som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i danmark og som gælder

til de partier som er skeptiske vil jeg bare sige at sådan har det hele tiden været praktiseret indtil den her nævnte højesteretsdom fra februar i år ændrede på situationen og det er også derfor at det har hastet for mig

går tilbage til hvordan det var før

blev praktiseret før højesteretsdommen dommen fastslog nemlig at enhver kollektiv overenskomst for chauffører levede op til kravene i de tre love på bus gods og taxiområdet

altså nødvendigt at ændre lovene for at sikre den retstilstand som var før dommen som i måske bemærkede

taxikørslen i min indledning og det er fordi det rent juridisk på nuværende tidspunkt er usikkert om der findes en branchestandard for løn og arbejdsvilkår på taxiområdet jeg var også til stede her i salen naturligvis til første behandling af forslaget som enhedslisten

fremhævet at der findes en

enhedslistens ordfører sagde i dag

sende et ændringsforslag om præcis det emne

vil det medføre at hvis der er kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter så skal taxivognmændene følge disse hvis det ikke måtte være tilfældet

sådan at vognmændene skal følge de eksisterende overenskomster der er konkret to ændringer vi diskuterer i dag

er at fastslå at en vognmand skal følge de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår for chauffører som findes i kollektive overenskomster det skal være overenskomster som vel at mærke er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i danmark

at foreslå at styrke muligheden for at føre tilsyn med overholdelse af løn og arbejdsvilkår for chauffører der er omfattet af taxiloven det vil sige taxikørsel limousinekørsel sygetransport og offentlig servicetrafik det sker ved at udvide overenskomstnævnets virksomhed

deres tilladelse tilbagekaldes eller udløber baggrunden for den foreslåede overgangsbestemmelse er at undgå ekspropriative

at chauffører i branchen sikres ordnede vilkår tak for de positive bemærkninger og også tak til de partier som var skeptiske og

sikre så bredt et flertal som overhovedet muligt det skylder vi hinanden men vi skylder

de mange mennesker som arbejder i transportbranchen og ikke mindst de unge mennesker som lige nu er på vej ind i den branche som virkelig har brug for

det rullede den nye regering så tilbage og den lavede det her lidt underlige begreb ost

var tre hundrede million kroner kan ministeren ikke frygte at der vil komme et dut krav nu når man gør det her for det her betyder jo højere priser for regionerne

fordi der så er mange flere der kan byde ind på det

fair konkurrence og det er vi glade for men frygter ministeren slet ikke det dut krav lige nu

den retning fordi det her jo en tilbageførsel til den

før den overraskende højesteretsdom før den overraskende højesteretsdom

den her lov er forkert så burde man jo for længst have lavet et ændringsforslag der ændrede den tidligere praksis

og derfor er det så at vi tilbagefører til

og offentlig trafik hvordan kan ministeren forklare at det krav har regionerne pludselig ikke mere fordi

på ordentlige løn og arbejdsvilkår

det bare lavet på en lidt anden måde men hvordan kunne det koste tre hundrede million kroner dengang og nu koster det ikke noget

noterer mig med stor stor tilfredshed

til at kæmpe for ordentlige arbejdsvilkår og imod

at man bakker op om regeringens politik på det her område

med hensyn til en ny formulering som efter enhedslistens vurdering

er skudsikker i forhold til det som jo i høj grad er formålet nemlig at bekæmpe social dumping på det her område guderne skal vide at det er et område hvor det florerer

kollektive overenskomster jeg har jo i min ordførertale fremhævet at

kollektive overenskomster indgået mellem repræsentative parter og som er landsdækkende atax dansk erhvervs

overenskomst alene atax overenskomsten omfatter fem hundrede bevillinger og

så jeg kan ikke forstå hvorfor man bliver ved med ligesom at sætte spørgsmålstegn ved at der er landsdækkende overenskomster

og hvis vi skal lægge det

den seneste juridiske undersøgelse der blev lavet af det her område

fornyet undersøgelse af det her hvis man da når til

være en relevant indvending men når jeg nu fremhæver ikke mindre end tre landsdækkende overenskomster

skal man også huske at så skal man jo lægge dem sammen

at den ene måske ikke er helt så omfattende

den til at være nej men hvis man lægger dem alle tre sammen

er humlen jo at det er den samme formulering der går igen omkring de her spørgsmål som vi diskuterer det er den samme formulering der går igen i alle tre overenskomster så er man vel så tæt på at noget kan være landsdækkende som

jeg nødt til at have fuldkommen klarhed juridisk set for det

vi skal stille derefter hvis det viser sig at kunne

private virksomheder og der skal

for arbejdsgivere og arbejdstagere herre henning hyllested er en god kollega men han står jo på et kommunistisk grundlag

fald noget der er meget tæt på et kommunistisk grundlag så jeg får nervøse trækninger

så meget ros fra enhedslisten til ministeren jeg vil bare sådan som en afsluttende bemærkning med et blink i øjet spørge ministeren

ikke også han bliver en lille smule

en en tilbagevenden til den praksis der har været i årevis og faktisk også til den praksis

der dengang konservative og partiet venstre

den praksis blev så brudt af højesterets dom og vi vender tilbage til

så de krav der er har intet at gøre med hvilke

henvises